orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at første stedfortræder for inuit ataqatigiit johan lund olsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den enogtyvende marts to tusind og fjorten i anledning af sara olsvigs orlov er der nogen der ønsker ordet

vedtagelse nummer v seks og tyve af morten bødskov camilla hersom og lisbeth bech poulsen og vi starter afstemningen

vi slutter afstemningen

stemte tres hverken for eller imod

forkastet der stemmes herefter om forslag til vedtagelse nummer v fire og tyve af finn sørensen

og vi starter afstemningen

vi slutter afstemningen

er forkastet der stemmes herefter om forslag til vedtagelse nummer v fem og tyve af jakob ellemann jensen mette

vi starter afstemningen

vi slutter afstemningen

der stemmes endelig om forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af pia adelsteen vi starter afstemningen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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut og vi går

erstatning og det er baggrunden for ministerens ændringsforslag

hvad betyder disse andre det der undrer mig er hvorfor ministeren og de andre partier siger nej til vores ændringsforslag

andre personer end krigsveteraner og andre udsendte statsansatte

ptsd jeg vil godt citere fra et svar på mit spørgsmål spørgsmål nummer 13 på baggrund af udredningen om forsinket ptsd

er diagnosen forsinket ptsd med et sygdomsforløb hvor den tilskadekomne har haft nogle symptomer inden for seks måneder og fuld symptomdebut indenfor få år optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen og kan anerkendes administrativt af arbejdsskadestyrelsen den lempede praksis for anerkendelse af forsinket ptsd har været gældende for hele arbejdsmarkedet siden sommeren to tusind og tretten

til seks månedersreglen også andre end krigsveteranerne men uden grund er der folk som ikke bliver omfattet af dette lovforslag ikke mindre underligt er

svarer på mit spørgsmål nummer fjortende hun skriver

muligt at oplyse antallet af sager vedrørende andre end veteraner

ikke kan fremsøges i styrelsens sagssystem

om der kan opnås en højere grad af ligestilling gennem eventuelle forslag om ændrede regler i forbindelse med sent diagnosticeret ptsd som arbejdsskade ved arbejde udført i danmark jeg vil dog oplyse sf om at mit ændringsforslag faktisk indeholder et svar på det spørgsmål som de stiller nemlig spørgsmålet om hvem der skal betale for en erstatning til dem der får en arbejdsskade i form

at udgifterne også betales af staten der får refusion fra arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring for udgifterne det foreslås

videre at arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring får hjemmel til at opkræve et tillæg til bidraget hos arbejdsgiverne dog ikke hos

statslige arbejdsgivere så alt i alt tror jeg faktisk at sf bør kunne stemme for mine ændringsforslag og til jer andre vil jeg blot sige

som bør dække alle personer som arbejder på det danske arbejdsmarked

forstået vil jeg arbejde for at vi

er ændringsforslag nummer en nummer tre nummer fem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

ganske betydeligt skærper straffen for at køre for stærkt

er nogen der arbejder og også selv om der ikke er nogen

skade siden to tusind og otte det kan undre at man skærper lovgivningen så meget at der ikke er sammenhæng med hvad man får i bøde for andre forseelser det er én ting

det helt store problem ved det her lovforslag

objektivt ejeransvar det vil sige at alle borgere i dette land inklusive alle folketingsmedlemmer

der bliver kørt for stærkt i bilen man bliver blitzet

sendt til ejeren af bilen

til at stå i lovgivningen at det er ejeren af bilen der skal betale den pågældende fartbøde hvorfor er det problematisk det er problematisk fordi vi lever i et retssamfund hvor man har det grundlæggende princip at det er den person der begår en forbrydelse

har kørt for stærkt selv om man i et retslokale kan udpege den person

tilhørerrækken i den her retssal så vil være den person der ejer bilen

det må man sige er et helt nyt princip man indfører

være hvis man videreførte det princip til andre områder man ejer en computer den computer bliver lånt ud til nogen der er nogen der bruger den til at finde børneporno så er det ejeren af computeren der

lidt mere vidtrækkende

fartoverskridelser men det er den vej regeringen er på vej nedad og jeg må sige at det er ikke en vej vi i venstre ønsker

må sige at jeg mildest talt er rystet over

i allerskarpeste vendinger advarer mod at det her vil føre til at uskyldige

det modsatte er bevist det princip vi har om at det er den person der begår den kriminelle handling der overtræder straffeloven der overtræder færdselsloven der rent faktisk bliver dømt og ikke den person der ejer det redskab der er blevet brugt i det her tilfælde altså en

derfor har vi i venstre stillet en lang række ændringsforslag

har da lov til at håbe at der trods alt er et flertal i folketinget

værne lidt om nogle helt fundamentale

jeg kan sige det sådan at det er ikke få mennesker det her vil ramme det er ganske mange

i forbindelse med at man firdobler den automatiske trafikkontrol

om året og i fem og fyrre procent af de her tilfælde

ejeren af bilen der er føreren altså i næsten halvdelen af tilfældene

har begået den her forseelse hvorfor gør regeringen

ligger der en stor færdselssikkerhedsmæssig gevinst kan man påpege at det vil føre til at langt færre bliver dræbt i trafikken nej

handler ene og alene om at gøre politiets arbejde lettere og jeg må sige at

man samtidig ofrer et helt grundlæggende retsprincip og jeg håber at der er et flertal i folketinget der vil være med til at

eller vil genoverveje inden vi kommer til tredjebehandlingen af det her lovforslag om man virkelig ønsker at gå ned ad den her vej

så stemmer man bare for det jeg vil bare anbefale alle medlemmer af

overveje om det virkelig er den vej man ønsker

ændringsforslag men imod lovforslaget når det kommer til

vi slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte seks og halvtreds

forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre som er stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer fire som er tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

vi slutter afstemningen

forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks stillet og tiltrådt af

samme mindretal bortfaldet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer syv som er tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer ni af et mindretal som er tiltrådt af

der er stillet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

vi slutter afstemningen for stemte fem og tyve imod stemte en og firs

og fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre som er tiltrådt af et flertal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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte

her er tale om den vigtigste disposition i de fleste menneskers liv nemlig køb af

fast ejendom har man ikke de fornødne oplysninger har man ikke haft det rigtige grundlag ja så kan det være en

benet og derfor er det vigtigt at folketinget også i dag ser nøje på reglerne for ejendomsmægleres virksomhed

ved ændringen i to tusind og fem og to tusind og seks

så mange regler for ejendomsmæglere hovedsagelig foranlediget af datidens skandalesager om sadolinparken og hvad der ellers var at det var nødvendigt at fordre at ejendomsmægleren afgav en hel masse oplysninger

oplysning skal selvfølgelig have relevans

vi lever i og en række af de oplysningsforpligtelser der ligger for ejendomsmægleren i dag

overflødige så derfor er det positivt at der nu sker

en oprydning i ejendomsmæglerens oplysningsforpligtelser det er også positivt at man får præciseret at ejendomsmægleren er og bliver sælgers mand man kan ikke tjene to herrer og nu bliver det altså skrevet højt og tydeligt ind i loven vedrørende oplysningsforpligtelserne skal vi jo passe på når vi betragter forbrugerlovgivningen som man jo godt kunne tillade sig at kalde det her

historien om jensen der kommer hen i banken og får forelagt alle mulige aftaler og alle mulige amortisationstabeller på lån

du skal skrive under på at du har modtaget det her åh gudskelov siger jensen jeg var bange for

vi er nået dertil hvor man har fået alt alt for mange oplysninger og hvor det er meget nemt for folketinget

at vedtage regler om nye oplysningsforpligtelser og så har vi ligesom ryggen fri men

meningen er jo altså også at de skal læses

er helt fint med at regeringen rydder op i disse regler

udvalget og som jeg i hvert fald ikke er begejstret for på venstres vegne det er for det første bestemmelsen om at den pligt der i dag er for ejendomsmægleren til at oplyse brutto og

erstattes af et forbud mod at oplyse det

er at gå rigelig vidt jeg er helt indforstået med at man ophævede pligten til at oplyse det også ligesom for at understrege at nu er det kontanthandler vi har med at gøre men derfra og så til

mægleren at skrive det ind er er trods alt det viser undersøgelser to tredjedele af alle købere

der skeler til bruttonettoydelser når de køber ejendomme det er

at med de forskelligartede lån

kan man også få forskelligartede resultater men det er den ene knast

mæglerens provisionspartner det her er jo et område hvor der kører mere eller mindre skjulte provisioner

som folk desværre ikke er klar over men nu bliver det altså sådan at mægleren kan nøjes med at signalere hvorfra han får provision og

han har samarbejdspartnere på sin hjemmeside og det giver jeg ikke ret meget for det bør som i dag stå i de papirer der udleveres til køberen at her har man en mægler som ikke er er fuldstændig uvildig på det område som han nu

er så den hvorefter det fremover bliver sådan at hvis mægleren eller familie

kan man åbenbart ifølge lovforslaget vente med at oplyse det til købsaftalen og det vil sådan set sige på det allersidste tidspunkt i handelen

og det synes jeg også er uheldigt men det burde være nogle ting som vi relativt let kan rette

om mæglere og banker når de skal investere i et nyt hjem eller sælge deres gamle det gør at omkostninger i forbindelse med salg af boliger

er for høje at boligmarkedet i høj grad er mæglers marked det vil socialdemokraterne gerne lave om på vi ønsker at skærpe konkurrencen på boligmarkedet og derfor dette lovforslag formålet med forslaget er dels at forbedre forbrugerbeskyttelsen og den information som forbrugerne modtager i forbindelse med en bolighandel dels samtidig at lette erhvervslivets administrative byrder

det et selvstændigt formål at øge konkurrencen og skabe mulighed for et mere effektiv boligmarked som socialdemokrat er jeg særdeles glad for det fremsatte forslag der ligger i klar forlængelse af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober to tusind og tolv i sidste ende kommer det helt almindelige hårdtarbejdende danskere til gavn

både får et mere overskueligt boligmarked og mulighed for lavere omkostninger ved bolighandler det fremsatte lovforslag

indeholder fire hovedelementer for det første præciseres det hvad ejendomsmæglers rolle er der skal ikke være tvivl om at hun er sælgers repræsentant det betyder i praksis at en ejendomsmægler eksempelvis ikke længere kan formidle lån til køberen for det andet udpeges der en ansvarlig mægler for hvert formidlingsopdrag det betyder at forbrugerne altid har mulighed for

indbringe en mægler for disciplinærnævnet hvis man mener at der er sket fejl i en bolighandel for det tredje

foretages der en hovedrengøring kan vi vist roligt sige i den information som ejendomsmægleren skal give til forbrugerne det betyder at forbrugerne i fremtiden kun bliver præsenteret for de oplysninger der har helt central betydning for bolighandelen det vil for eksempel sige kontantprisen og de udgifter der er forbundet med at eje boligen

en hjemmel til at fastsætte regler om åbenhed om købers pristilkendegivelser

det vil skabe større gennemsigtighed for forbrugerne da de så kan få oplyst hvad andre interesserede købere vil være villige til at betale for en bolig i fremtidens boligmarked vil en boligannonce komme til at se en del anderledes ud end den gør i dag og det vil kun være en fordel jeg støder på ganske mange der handler hus som primært har øje for salgsopstillingernes brutto og nettobeløb i standardfinansieringen

ikke i tvivl om kan give udfordringer og i yderste konsekvens betyde at familier kan ende med at sætte sig enten for hårdt økonomisk eller forkert finansieret i en bolig fremtidens salgsopstilling

med angivelse af boligens kontantpris og de ejerudgifter der i øvrigt er relateret til ejendommen denne ændring af en naturlig konsekvens af at finansieringen af

forskel på om man er førstegangskøber eller om man sælger en anden bolig og dermed har en friværdi at arbejde videre med når man har solgt

målet er med andre ord at forbrugerne i højere grad bliver tilskyndet til at søge finansielle rådgivning forud for en bolighandel erhvervsstyrelsen foretog forud for

en undersøgelse blandt boligkøbere og der viste det sig at kun tres procent af køberne benyttede sig af egen rådgiver det er jo en skræmmende situation og det er en situation som dette lovforslag gerne skal rette op på så købere og især førstegangskøbere ubetinget står bedre rustet til det der jo trods alt er den største økonomiske disposition i de fleste danske familier afslutningsvis skal jeg blot meddele

mæglernes rolle set i forhold til at de nu fremover ikke må

til finansiering af fast ejendom

huske på at de samtidig stadig væk gerne må henvise købere og sælgere til

oplevelse som købere og sælgere har af deres salgs og købssituation med de

vil være sund fornuft i at mægleren fremover stadig væk kunne få lov til at formidle

en stor opgave også for en mægler overhovedet at få et salg bragt i stand fordi køberne ofte står med nogle finansieringsproblematikker som skal undersøges på flere kanter inden det lykkes

der er det altså rigtigt nok at

er sælgers mand og det er også

der betaler gildet kan man sige

mægleren jo også en interesse i at få en handel bragt i stand derfor synes vi

man også giver det incitament og den

nogle af de store boligkæder i danmark altså nybolig er ejet af nykredit

det her med til at give et billede af at der selvfølgelig er

og forskellige interesser i forbindelse med et salg

vi kommer ud over med det her lovforslag derfor synes vi egentlig det er bedre at man fremover stadig væk er forpligtet til at at redegøre

hvem det er man eksempelvis får provision fra

pågældende mæglerkæde har relationer til og samarbejde med vi synes at

til gengæld der er sund fornuft i og den lille del af lovforslaget kan vi godt støtte

salgsprospekter på hvor vi jo i dag typisk oplever at det er brutto og nettoydelsen

synlig også på forsiden af et

salgsprospekt og det er også det som er gældende hvis man går ind og kigger på

det undrer os såre at der er mange som

påføres kontantpris og eventuelle ejerudgifter det er jo nogle ting som der allerede i dag er på enhver

lovpligtige udgifter på den pågældende ejendom jeg synes jo også det er værd at notere

forbrugerrådet og blandt andet også advokatrådet siger at det her

til at gennemskue en salgsopstilling

sammenstrikke sit tilbud

giver mere flimmer end det giver fokus på hvad der er det reelle indhold så

er vi altså ikke tilhænger af det her lovforslag vi synes der er mange ting der skal undersøges så umiddelbart er det et nej tak men vi vil selvfølgelig gerne indgå i udvalgsarbejdet og stille nogle spørgsmål vi håbe på at der er nogle ting der kan

mange ting at forholde sig til hvor meget kommer det til at koste mig om måneden hvilke af de mange oplysninger jeg får er egentlig relevante hvem kan jeg regne med som en rådgiver

forbedre forbrugerbeskyttelsen og informationen til forbrugerne lette de administrative byrder for erhvervet øge konkurrencen ved større gennemsigtighed og skabe et mere effektivt boligmarked

mange undersøgelser har vist at om ejendomsmæglerens rolle lovforslaget sikrer at ejendomsmæglerens rolle fremover udelukkende bliver at rådgive sælger

er for mange oplysninger til forbrugerne og for mange detaljerede krav til ejendomsmæglerne som kan være med til at gøre det sværere for køberne at fokusere på de vigtigste informationer i forbindelse med ejendomskøb lovforslaget indeholder derfor forslag om at lade en række pligter og oplysninger udgå så forbrugerne bedre kan gennemskue bolighandelen på den måde kommer ejendomsmæglerbranchen også til at ligne

en anden vigtig ting lovforslaget indeholder er kravet om at der udpeges én ansvarlig mægler for hver sag på den måde har forbrugeren mulighed for at indbringe mægleren for disciplinærnævnet for ejendomsmæglere hvis han eller hun mener at er sket en fejl i forbindelse med handelen det kan man ikke i dag hvor det ofte er medhjælpere der står for en del af handlerne

stor betydning at forbrugerne beskyttes bedst muligt og at

dansk folkepartis ordfører var jo før inde på hvordan der er sammenblandede interesser af økonomisk art mellem de store

sørge for at vi som forbrugere på en måde ikke kommer i lommen

mægleren samtidig

men men det skaber jo en større sikkerhed for at man får taget de rigtige beslutninger i overensstemmelse med

det ved man godt men

er også enig i de ting der står om at udpege en ansvarlig mægler for hvert formidlingsopdrag så tror jeg det vil være et stort fremskridt at vi kommer væk fra brutto og og

end hjælpende

de mennesker som faktisk har en anden økonomi end den de tror de har når de ser på opstillingen er altså rigtig meget i klemme ved det vi gør i dag så

kontantprisen og man får at vide

en opgave at få en ordentlig rådgivning

hvad det så betyder for ens egen økonomi

som også andre ordførere har været inde på er

det vil sige at der er mange ting der skal tages hensyn til

som skaber forskellighed her men det er jo altså også fordi det grundlæggende bliver mere gennemskueligt det bliver grundlæggende mere ærligt ærligt så af de grunde her mener jeg at det er et godt

jeg nævnte i starten spørgsmålet om sammenblanding af markedet og om der er nogle ting der som vi kan kigge på

synes jeg vi skal gøre i udvalgsarbejdet så det bliver endnu klarere

om finansiering og køb

taler om handel kommer jeg til at tænke på en sten der står

i mindeparken for hedens opdyrkere oppe i kongenshus hvor der står at om hestehandel kan siges jeg skal

derfor er det jo så folketingets opgave at sørge for en regulering af det her så tingene går så rimeligt og retfærdigt til som muligt jeg synes overordnet at der er gjort nogle gode forsøg jeg

men for eksempel tydeliggørelsen af mæglerens rolle som sælgers mand

mange købere er i den vildfarelse at ejendomsmægleren er en neutral person

ligesådan er det meget vigtigt for os at formidleren skal oplyse om sine økonomiske interesser

lovens § sjette og det er heller ikke der er vi også enige

hvilke hvilke sponsorer man har som mægler det skal stå i

mægler skal fratages muligheden for at indgå berigtigelse af handler med køber efter

må der ikke længere i salgsmaterialet fremgå beregninger over brutto og

mange forbrugere vil ærgre sig lidt over

det dybere sigte er jo rigtigt nok dels får man jo skjult

det indtryk jeg har fået ved at tale med folk inden for branchen så derfor kan det være meget godt at tage udgangspunkt i

at der heller ikke er firs procent belåning overalt i

ude i landdistrikterne står vi jo med det store problem at man ikke altid kan få op til firs procent belåning og det er jo så noget af det vi håber at erhvervsministeren vil se på i anden sammenhæng for ellers går danmark i stå hvis man ikke kan sikre belåning af ejendomme ude på landet det har enhedslisten et godt forslag til som vi gerne fører frem i

mægler ikke må formidle finansiering af lån er et rigtig godt forslag enhedslisten er ubønhørlig modstander af den sammenblanding af bankforretning og forsikringsvirksomhed realkreditfinansiering og ejendomsmæglervirksomhed som foregår i de finansielle supermarkeder det er jo sådan at hvis man kommer til den årlige samtale hos sin såkaldte bankrådgiver

at bankrådgiveren vil en

i den grad mindsket med den her forvikling med de finansielle supermarkeder

vi finder at forslaget fra finansrådet om at

køber gives ret til at frafalde handelen

mener vi skal foreligge sammen med den mulighed det er at komme ud af en handel der er det så mod

en betaling af en procent af købssummen men her mener vi at der skal være ligesom finansrådet foreslår en mulighed for at

ændringen der går på at det nu er firmaet og ikke den enkelte mægler der skal oplyse om rabatter

og andet på annoncer og forsikring er også ganske fornuftig da det jo ikke er den enkelte mægler

rabatten det er jo firmaet der har lavet en aftale om

er også ganske fornuftigt det kunne måske også være med til at anspore at uddannelsesniveauet i mæglerforretningerne

der er beskæftiget inden for den her branche trettentusind

at med de her

kunne måske så ønske at man også udbredte det til andre områder måske specielt den offentlige sektor som godt kunne klare noget konkurrence

de samme positive effekter dér

diskussion formålet med det her lovforslag er at forbedre forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen

øge konkurrencen og skabe et mere effektivt boligmarked det er jo nogle rigtig gode intentioner og jeg vil også gerne starte med at sige at overordnet synes vi at det her lovforslag trækker i den

de bekymringer som også dansk folkeparti og og venstre har

det her lovforslag det er ikke alle elementer vi synes er lige fornuftige men

der er nu blev indført på baggrund af nogle beklagelige enkeltsager men man er nok kommet til

de byrder man har pålagt det her erhverv

større end de gavnlige effekter

det er godt så bliver det præciseret at

er fint men vi synes det er underligt

ikke længere må formidle finansiering til køb af fast ejendom

idet man stadig væk må henvise og så kan en ejendomsmægler vel bare få et henvisningsgebyr eller noget andet men

set det er fornuftigt nok at man må formidle finansieringen vi finder det

forbrugere er forskellige nogle foretrækker måske det ene

brutto og nettoomkostningerne

bortfalde helt af sig selv samlet set forventes lovforslaget at mindske omkostningerne for erhvervslivet

med tredive million kroner det må vi jo så håbe på er rigtigt men med de få knaster vi synes der er og som vi måske kan

eksplicitte tilkendegivelser om hvad man skal nævne når man sælger og formidler huse for for sælgere vi er for at man entydigt får placeret et ansvar så man er sælgers repræsentant

skal nævnes der synes vi det er relevant at man får

eksempelvis ejendomsmæglerens personlige forhold hvis man er i gang med at sælge en ejendom som hører til familien

der er nogle småting som ikke giver nok transparens og nok åbenhed i forhold til at have hele paletten parat når man nu skal

en køber vil foretage i sit liv med de bemærkninger kan jeg sige at vi godt

vil godt under udvalgsbehandlingen dyrke de elementer som synes jeg stiller både køber og sælger lidt ringere end i dag

selvfølgelig i relation til at det her forslag

afbureaukratisering for at gøre livet nemmere for

som har ønsket at vi går nærmere ind i drøftelser af enkeltelementer i forbindelse med udvalgsbehandlingen

der er en fælles vilje

vi kan få forbedret forbrugerbeskyttelsen og få mere klarhed og afbureaukratisering på det her område

som der er blevet rejst kritik af allerførst

om hvilke samarbejdspartnere man har om det er tilstrækkeligt og det er

for at udvirke en fælles forståelse dér

skal skille os ad det samme gælder også i forhold til

familierelationer og andet

det har været afbureaukratiseringen der har været målet og hvis vi skal lægge det ind tidligere så gør vi det

at sikre forbrugerbeskyttelsen bedre

det skal opstilles

at have et enkelt retvisende tal nemlig

mere sådan saglige

i forhold til nogle af de kritikpunkter vi

i forbindelse med det

at man ikke også er finansiel rådgiver

man ikke blander de to ting sammen synes vi

været stor forvirring om man nu har diverse fælles ejendomsudgifter med hvad det

lidt tillokkende at man lige pludselig kan

måske slet ikke er sand og det er baggrunden for at vi har ønsket at fjerne det men vi indgår

mener at det vil være en fordel for forbrugerne

det vil skabe en betydelig usikkerhed derude

men vi indgår gerne i et konstruktivt samarbejde med med folketingets

det tager vi selvfølgelig også meget gerne en drøftelse af det er lidt vanskeligt at hvordan vi skal håndtere det

og formålet skal være at skabe grundlag for en fælles identitet for de socialøkonomiske virksomheder således at man kan opnå

et varemærke som skulle borge for nogle kvaliteter

som medfører

registreringsmyndigheden men samtidig slås det i forslaget fast at det er

ud over

give eneret til betegnelsen registreret

også betingelserne for at en virksomhed kalder sig registreret socialøkonomisk virksomhed

vedrørende eksempelvis regnskab ledelsesforhold

brud på disse regler kan medføre bøde

mange gode erfaringer med socialøkonomiske virksomheder de fungerer rigtig godt mange steder i mange kommuner og er med til at løse mange vanskelige og komplicerede opgaver

godt tilbud til mange mennesker der har har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet mennesker der har haft en

har haft det svært får her en platform for at kunne få fodfæste i livet

når vi alligevel ikke er

vi jo også lever i en tid hvor vi er indstillet på at afbureaukratisere vores samfund og afbureaukratisere for vores virksomheder det her

vil medføre at man udover at skulle registreres i

skal registreres i ministeriet det er en frivillig ordning som de brodne kar hvis der er sådan nogle det er der alle vegne så det er der nok også her jo altså kan undslå sig for at blive medlem af og derfor fanger man ikke dem på den her måde og i virkeligheden er det måske også

om hvad en statslig myndighed skal påtage sig af noget der i virkeligheden er brancherelateret eller forekommer være i en brancheforenings regi

kriterier og sit eget kodeks for god virksomhedsdrift

offentliggjorde socialøkonomiske virksomheder som ikke lever op til de opstillede kriterier

selv om vi godt ved at mange kommuner har efterspurgt det

sig også synes det kunne være vældig positivt så er vi ikke overbevist om at det her er svaret

ikke overbevist om at det er den rigtige løsning

og administrativt unødvendigt tiltag

på kanten af hvad vi mener et ministerium

vi er indstillet på at stemme imod det men det må ikke tages som udtryk for at vi ikke anerkender det store arbejde som de socialøkonomiske virksomheder gør for det er vi i høj grad opmærksomme på og vil gerne understøtte men men det her synes vi ikke lige er svaret

en arbejdsgruppe som blev nedsat og er bredt sammensat af erhvervslivets organisationer fagbevægelsen socialøkonomiske virksomheder og en række fagpersoner

af ekspertise har sådan set siddet i det der udvalg og de er nået frem til at den bedste måde at fremme socialøkonomiske virksomheder på sådan rent virksomhedsmæssigt var ved at lave sådan en registreringsmodel så det kommer bag på mig at man nu ligesom kommer med en

det er fordi det skal en offentlig myndighed ikke beskæftige sig med men ministeriet har jo sagt at

inden for ministeriets budget så kan ordføreren uddybe sin modstand mod det her lovforslag

socialøkonomiske virksomheder foregår hver eneste dag det synes vi er godt og vigtigt men det her forslag

på de problemstillinger som den type virksomheder står over for

også hvis vi går ind i sådan noget her som som er en slags

kan der så blive noget konkurrenceforvridning fordi kommuner vil entrere

dem der er medlem af foreningen man ved jo ikke hvilke kriterier der vil blive lagt til grund rundtomkring i kommunerne hvad gør man ved de foreninger og virksomheder som ikke er med i ordningen den er stadig væk frivillig

det ligger ud over hvad et statsligt ministerium skal påtage sig inden for en

store fordel at de kan kalde sig en registreret socialøkonomisk virksomhed det er et blåt stempel kan man sige

at man lever op til nogle helt elementære krav og hvad skulle det konkurrenceforvridende være i det der er jo ikke noget der forhindrer kommunerne i at entrere med hvem

står over for fordi det netop er en frivillig ordning og ikke samler dem

som ikke måtte ønske at gå ind i ordningen det kan som jeg nævnte også komme til at virke konkurrenceforvridende fordi

kan lægge til grund at man skal være medlem af denne ordning for at komme i betragtning hvilket jo et

kritik fra begge sider af salen jeg synes jo lidt at ordføreren

lægger til grund for sit afslag

lovforslag

er sund fornuft i at man giver det her tilbud

smileyordning eller branding kald det hvad i vil

har mulighed for at guide sig ind på rette vej

hvordan de skal rapportere og hvordan de skal forvalte et eventuelt overskud i deres virksomhed

at det netop er frivilligt jo ikke kommer til at omfatte alle derfor mener vi i og for sig ikke at det svarer på nogle af de spørgsmål som

det er forkert at kommuner eller andre der forvalter

vælger samarbejdspartnere og leverandører der faktisk dokumenterer at man arbejder socialøkonomisk eller at man leverer økologi eller hvad det nu er

og dermed selvfølgelig også om ordføreren mener det er forkert at folketinget derfor arbejder for

konkurrenceforvridende netop hvis kommunerne i et udbudsmateriale stiller op som forudsætning at man er med i denne forening for at kunne afgive bud så udelukker man altså nogle som ikke er med i foreningen men som i og for sig lever op til de samme kriterier og kan levere den samme kvalitet i varer eller ydelser og dermed

bureaukrati hvor resultatet kan nås enklere på anden måde vi synes vi lægger en frivillig opgave over til en myndighed som et ministerium er

hører hjemme der og derfor kan vi af principielle grunde ikke tilslutte

jeg er fuldstændig enig i de bemærkninger der

være enormt besværligt at skulle købe økologisk så ville alle kunne kalde sig økologer uanset hvad fanden de i øvrigt havde puttet undskyld man må ikke bande fra talerstolen

hvad de i øvrigt havde puttet i maden og det ville gøre det fuldstændig umuligt for os at navigere i at skulle købe økologisk det betyder jo ikke at de ikke kunne producere økologisk det kunne de meget vel

derfor kan der være rigtig godt hoved i at hvis man har noget man gerne vil fremme

der skal være brugere af det kan se hvad de har med at gøre

jeg vil sige at jeg synes at vi kommer langt med det her lovforslag jeg synes også at der mangler nogle ting

det her er et første skridt i retning af at vi får skabt en ramme om de socialøkonomiske virksomheder som giver dem et gevaldigt skub fremad

noget af det vi skal være opmærksomme på

form for tilsynslimbo at der er et eller andet juridisk limbo forbundet

er en hundrede og otte og fyrre der giver de problemer

l en hundrede og fjorten hvor man skal være opmærksom på at

opstå problemer som jeg mener at vi bliver nødt til at få kigget på i forbindelse med de to parallelle lovgivningsspor det handler også om de nye kapitalkrav

jeg mener at vi i fællesskab skal forpligte hinanden

kommer alt for langt videre

vil i hvert fald gavne de socialøkonomiske virksomheder i socialdemokratiet mener vi at alle danskere skal have en mulighed for at tage del i vores samfund vi mener ikke at er nogen der skal holdes udenfor det gælder på vores arbejdsmarked hvor langt flere skal have mulighed for at realisere deres potentiale og skal have adgang til at forsørge sig selv for det er vigtigt for den enkelte at have noget at stå op til om morgenen men det kan være rigtig rigtig svært for folk

få foden indenfor på arbejdsmarkedet hvis man for eksempel på grund af at man lever med et handicap eller psykiske eller sociale problemer ikke kan leve op til at have en normal syv og tredive timersarbejdsuge derfor har vi behov for i danmark at vi får et mere rummeligt arbejdsmarked og her spiller de socialøkonomiske virksomheder en ualmindelig central rolle socialøkonomiske virksomheder

skaber arbejdspladser i danmark og de skaber arbejdspladser der kan rumme mennesker som ellers har været meget meget langt væk fra det ordinære arbejdsmarked og alt for ofte er havnet på en eller en form for pension eller overførselsindkomst uden

det hverdagsliv som de fleste af os sætter

dermed løfter de socialøkonomiske virksomheder en meget meget væsentlig opgave i vores samfund og gør det i øvrigt også nemmere for mennesker at komme fra de socialøkonomiske virksomheder og eventuelt over i et mere ordinært arbejdsmarked

ikke bliver et parallelt arbejdsmarked men at det netop bliver

første socialøkonomiske virksomheder er

skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer

har lært os alle at en diagnose uanset om den er fysisk eller psykisk

kan bestride et arbejde og have et hverdagsliv ligesom alle andre men mindst lige så vigtigt er det at social ansvarlighed

være en god forretning og socialøkonomiske virksomheder opnår stadig større anerkendelse for deres innovative bud på koblingen mellem forretningsaktiviteter

der er ikke nogen tvivl om at de kan blive en vigtig kilde til nye løsninger og til vækst og jobskabelse i fremtiden

skabe og drive og udvide

jeg at regeringen tager et vigtigt skridt i den retning med registreringsordningen for de socialøkonomiske virksomheder skabes et grundlag for en fælles identitet det er nok så vigtigt og man får eneretten på betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed

betyder det at alle ikke bare kan kalde sig økologer uanset hvad de putter i maden i fremtiden skal heller ikke alle bare kunne kalde

registreringsordningen vil også sikre at virksomhederne bliver synlige ikke mindst over for kommunerne

når sårbare mennesker skal ud i ressourceforløb socialdemokratiet

nogle sammenstødsproblemer imellem det lovforslag vi behandler her og lovforslag nummer

hundrede og fjorten som behandles i et andet udvalg for ikke at tale om at der måske også sammenstød med en helt tredje lovgivning om erhvervsdrivende fonde det jeg bare lige vil høre ordførerens bud på er hvordan

sådan rent organisatorisk

hvis man kigger på tidsplanen for l en hundrede og fjorten så går det jo stærkt der og lige pludseligt har de vedtaget det med nogle uhensigtsmæssigheder der generer det her lovforslag

at man for at kunne blive en socialøkonomisk virksomhed

på bordet bare for at komme med noget der ikke er taget helt ud af den blå luft det går ikke det er ikke den situation vi har noget ønske om

erhvervsdrivende fonde som socialøkonomiske virksomheder i

vores politiske hensigt at gå ind at kigge på det her og se på hvordan vi kan løse det problem

tror jeg at jeg havde bekendtgjort den fra talerstolen i dag

vidt godt at man kan tredjebehandle l en hundrede og otte og fyrre fordi registreringsordningen i sig selv ikke er det der giver problemet det der giver problemet er ovre i l en hundrede og fjorten men det er også så teknisk kompliceret at når jeg siger det

vitterligt meget meget kompliceret stof

er at få et tilsagn om at vi skal skynde os og det tilsagn

den her delaftale om at man skulle nedsætte det her udvalg som skulle se på hvordan vi kunne

gøre rammerne bedre for de socialøkonomiske virksomheder

vi gør hvad vi kan for at tilgodese og hjælpe dem der har et specielt behov opkvalificering og

inklusion få folk ind på arbejdsmarkedet tilbyde dem et arbejde noget at give sig til

som vi kan se er en god stor succes i dag

med til at favne bredt og inkludere unge med handicap på det danske arbejdsmarked

de her sager at tænke på kryds og tværs af forskellige former og der er det altså at det

kommer til sin ret

også har afventet hvad der vil komme af anbefalinger fra arbejdsudvalget som jo rapporterede tilbage i september to tusind og tretten

vi er sådan set enige i at at det her lovforslag

skal have sin gang på jord og blive til virkelighed vi tror på at det kan være med til at gøre det endnu bedre og mere attraktivt

drive de socialøkonomiske virksomheder på et godt

det her område vi tror ikke på at der findes såkaldte

jeg synes jo i øvrigt at venstre var inde på en række formodninger og en række gisninger om hvad det var der kunne ske og hvad der ikke kunne ske jeg synes jo faktisk at lovforslaget klart beskriver det der kommer til at ske det er jo selvfølgelig et frivilligt tilbud men det er noget som jeg synes selv et liberalt parti som venstre burde kunne have fundet plads til

gå ind for et lovforslag som det her og ikke pakke det ind i noget flot julepapir om at det koster nogle penge og medfører nogle administrative byrder vi nærer ikke de samme bekymringer i dansk folkeparti vi synes at det her lovforslag

er et skridt i den rigtige retning og vi glæder os til at se hvad hvad der måtte komme ud af

den slags virksomheder det har vist sig at de giver rigtig god mening og så har der siddet nogle rigtig kloge

fløden herinde i folketinget og det skal vi være glade for så lad os sende roserne videre så vi ærer den der æres bør

det skaber jo den her fælles identitet

brug for dels for at man kan lære hinanden

det er noget som eksisterer i baghovedet hvis man sidder og er iværksætter og måske derfor kunne få den idé at

socialøkonomisk virksomhed i stedet for en helt almindelig kommerciel virksomhed så det her er helt bestemt også

også gøre dem i stand til at dokumentere deres sociale profil over for deres samarbejdspartnere eller kunder som andre også været inde på hvis man er en kommune

kan jo også være en privat virksomhed som gerne vil

gøre en social indsats så er

at gå til en socialøkonomisk virksomhed og købe varer eller samarbejde

nemmere at navigere når der er en mærkningsordning så man ikke selv skal sidde og rode rundt i vedtægter og så videre for at finde

åbner det her jo også op for nye tiltag for

afgrænset og defineret gruppen af socialøkonomiske virksomheder

meget mere målrettet politik der vil jeg bare sige at der er vi fundamentalt uenige med venstre vi mener faktisk at det er en politisk og offentlig opgave at sikre rammerne for de socialøkonomiske virksomheder ja ikke bare sikre rammerne men også skabe så gode rammer at vi vil se en vækst i netop den her type af virksomheder

allervigtigste som flere har nævnt heroppe er måske de mange borgere som

kanten af vores arbejdsmarked det er klart at socialøkonomiske virksomheder kan

virkelig er et område hvor vi ser et kæmpe potentiale for de socialøkonomiske virksomheder for vi har så mange borgere der har en masse at byde på

fodfæste på det ordinære arbejdsmarked

socialøkonomiske virksomheder blive en bro for de her borgere så de kan komme i ordinær beskæftigelse på lang sigt og på den måde komme til at bidrage til samfundet og gøre en forskel

synes vi at det vil være helt fantastisk

tilhængere af det her forslag men ser det også bare som det første

af forslag der skal forbedre rammerne for socialøkonomiske virksomheder

form for virksomhed der tager et særligt samfundsansvar med den større udbredelse

mener vi også at det er nødvendigt at

regler for hvornår en virksomhed kan kalde sig socialøkonomisk socialøkonomisk

ikke kan jævnfør den debat vi havde lidt tidligere det er vigtigt at betegnelsen kun bliver brugt af virksomheder som vitterlig tager det ansvar på sig i måden de indretter deres virksomhed på og hvor overskuddet bruges til udvikling af virksomheden eller lignende investeringer med registreringen af socialøkonomiske virksomheder får forbrugerne jo mulighed for at handle

virksomheder netop fordi de ønsker at støtte den eller de sager som

arbejder for og det er vigtigt at betegnelsen ikke kan misbruges af virksomheder

slags pr øjemed vi mener at de her regler er et godt skridt på vejen og at de vil skabe mere tillid til socialøkonomiske virksomheder for de forbrugere der ønsker at styrke de her virksomheder

socialøkonomisk iværksætteri vi medgiver at der stadig er masser at

også sammenhængen til l en hundrede og fjorten selvfølgelig og vi vil under udvalgsarbejdet også gerne diskutere spørgsmålene om

undtagelsesfondene igen man kan også diskutere

i hvilket ministerie det her forslag egentlig hører hjemme

hører bedst hjemme blandt andet fordi vi hos os i hvert fald

en nutid og fremtid for socialøkonomiske virksomheder som er meget mere og andet end de nok så vigtige arbejdspladser

social økonomi som en i sig selv væsentlig virksomhedsform en væsentlig måde at organisere

at mange socialøkonomiske virksomheder rent faktisk skaber en både økonomisk

godt kunne give anledning til en stor ideologisk kamp

at hele tanken om socialøkonomiske virksomheder er en rigtig

det her udvalg der er blevet nedsat og som har lavet en vældig god rapport og

at lave et udkast til et lovforslag og det er jo så det

men det ligger her og det ser ud til at det vinder bred opbakning

vigtige aktører blandt de socialøkonomiske virksomheder

organisationer som dansk industri og dansk erhverv og så selvfølgelig også bredt ud i fagbevægelsen

og det har de andre ordførere forklaret så udmærket

det der jo adskiller den her type virksomheder fra så mange andre

er at de ikke først og fremmest producerer eller leverer tjenesteydelser for at tjene penge til aktionærer der skal være et almennyttigt formål og overskuddet skal geninvesteres i virksomheden og hvis der undtagelsesvis trækkes kapital ud

er der nogle rimelig skrappe krav som skal overholdes i den forbindelse

er glad for at der er bred opbakning

jeg synes ministeriet har gjort et godt stykke arbejde også i forhold til de mange høringssvar hvor kritik og forslag er blevet imødekommet langt hen ad vejen der er dog et enkelt punkt som allerede har været lidt fremme i debatten og det er jo spørgsmålet om de her undtagelsesfonde

fordi det vil være en passende selskabsform i mange tilfælde men mange af dem

vil have rigtig svært ved at leve op til fondslovgivningens kapitalkrav

så her bør der være en undtagelse ligesom tilsynsforpligtelsen

socialøkonomiske virksomheder vil gerne oprette sig som en fond men de myndigheder man samarbejder med ønsker måske ikke at være tilsynsmyndighed derfor kan man ikke blive det der hedder en undtagelsesfond en fond der ikke opfylder kapitalkravet på henholdsvis

og halvtredstusind kroner for fonde og trehundredetusind

skal sættes i vejret helt op til en million kroner det skaber mange problemer for mange kan det være svært nok at skaffe midler til at starte en virksomhed men at man så også skal skaffe trehundredetusind kroner til en fondskapital

er jo næsten umuligt så hvis vi ikke finder en løsning på det problem risikerer vi altså at spærre for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder som jo i sagens natur meget ofte vil starte i det små for andre typer virksomheder er man jo

den modsatte vej og har nedsat kapitalkravet af den samme årsag for anpartsselskaber er det sat ned

så det burde jo også være muligt at lave en lignende model

men jeg håber at vi kan løse det i udvalgsarbejdet jeg var meget glad for specielt

jeg vil gerne henlede opmærksomheden på at der faktisk allerede er fremsat brugbare ændringsforslag for eksempel forslaget fra

eller advokatkontoret foldschack der

har lavet et ændringsforslag til lovgivningen om erhvervsdrivende fonde

også være at det skal løses i forbindelse med behandlingen af lovforslag nummer hundrede og fjorten så jeg håber meget at vi får det på plads som mange har sagt er

gerne tillade mig at pege på to meget vigtige anbefalinger som bør være de næste skridt nemlig at vi meget hurtigt får oprettet et råd for socialøkonomiske virksomheder ligesom det er vigtigt at ministeriet får oprettet det foreslåede vækstcenter der skal findes lidt penge til det men det burde ikke

nogen uoverstigelig opgave at finde

det vi kalder det rummelige arbejdsmarked altså hjælpe mennesker med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet

jeg er helt enig i at det ikke skal være et parallelt arbejdsmarked og derfor er det jo godt at vi har et krav

godt redskab for de mange offentlige myndigheder der kan

det vil medføre mere bureaukrati det er jo ikke det samme som at sige at man er imod socialøkonomiske virksomheder i liberal alliance

især på sigt ville være langt bedre hvis de formåede at organisere sig ude i civilsamfundet

helt frivilligt og lavede deres egne ordninger

opsyn med hinanden uden at det skulle ind under statens vinger det finder vi helt unødvendigt

tog man det her skridt og så kunne man fremadrettet lave mere lovgivning på det her område

omkring aktieselskaber og you name it anpartsselskaber interessentselskaber der er jo masser af eksempler på at det offentlige folketinget gennem lovgivning

virksomhedsdannelse etablering af selskaber og virksomheder betyder det så

at det er fuldstændig overflødigt bureaukrati og at virksomhederne

og sætte sig omkring det runde bord

lave lidt pædagogik og finde ud af hvordan de nu vil styre det er det det som ordføreren

hvad de må håndtere hver dag så har jeg det klare indtryk at der er alt for meget og at det koster alt for mange ressourcer det her er jo i den sammenhæng et lille lovforslag

ned ad en sti som bare vil betyde at der også vil komme flere love og regler på det her område vi kan ikke se nogen forhindring i at man kan organisere sig helt frivilligt

hvor man altså ser på at det faktisk bliver lettere både at skabe men også at drive virksomhed i danmark netop fordi det her lovforslag

en virksomhed som socialøkonomisk og dermed gør det lettere at drive den

for de socialøkonomiske virksomheder

fordi de ser muligheder hvor andre ser uløselige problemer og uoverkommelige forhindringer det er fordi de ser menneskets fulde potentiale frem for at se uarbejdsdygtige mennesker og manglende ressourcer

og skaber bæredygtig vækst hvor andre måske kun tænker på profitten og lad mig bare

der for så vidt intet galt er i at tænke på profit men som konservative synes vi jo det er dejligt når bæredygtighed og profit går op i en højere enhed og når det kan give og skabe en samfundsmæssig

tænker socialøkonomiske virksomheder kreativt de tænker utraditionelt

tænker innovativt frem for bare at gøre som man plejer og det skaber også udvikling i samfundet de skaber banebrydende ideer de skaber nye markedsandele fordi der pludselig viser sig et behov i markedet som ikke er fyldt ud og det gør de typisk fordi de har en stærk vision om at ville skabe en bæredygtig forandring

tværs af sektorer de arbejder i partnerskaber de involverer brugere og de arbejder ofte netværksbaseret

arbejde alene

der god grund til lovmæssigt at skabe mulighederne for at de socialøkonomiske virksomheder kan udvikle sig

at der er tale om en kan bestemmelse så det er et værdifællesskab man positivt kan tilvælge derfor tror vi

bureaukratisk eller besværligt at administrere konservative kan støtte

som

at der er en anerkendelse af at socialøkonomiske virksomheder er vigtige

også kvittere for konservatives ordførers

se på muligheder og ikke begrænsninger

også ekstra stolt over at skulle fremsætte det her lovforslag om registreringsordninger for socialøkonomiske virksomheder

det er en arbejdsgruppe som har arbejdet knaldhårdt for netop at komme med en del forslag hvor

jo netop fordi både de og fagbevægelsen og andre

også ser socialøkonomiske virksomheder

kan være med til at løse nogle af de udfordringer som vores velfærdssamfund egentlig har

sige det her er en mulighed for netop at opkvalificere og inkludere

som normalt ikke har mulighed for det

lige præcis med den her registreringsordning registreringsordning sikrer vi netop også at den enkelte virksomhed kan dokumentere sin sociale profil det sagde dansk folkeparti også

man kunne også tage svanemærket man kunne tage mange andre ting som netop skaber en diskurs om at den her måde arbejder vi på

netop fordi inklusionen er

at registreringsordningen er det allerførste skridt

på vejen til at vi kan gøre det lettere og meget mere attraktivt at skabe og drive og udvide socialøkonomiske virksomheder i danmark og som

videre med det jeg ser også frem til den videre behandling i udvalget og stiller

er at han er enig med den socialdemokratiske ordfører at det er noget vi skal arbejde meget hurtigt med

vi på den ene eller den anden måde sikrer at vi får løst det her problem som går under

for det her forslag hvad handler det om handler det om

bureaukratisere handler det om at vi vil gøre tingene værre for andre nej det handler om at vi gerne vil inkludere nogle mennesker i et fællesskab og er der nogle udfordringer

i anden lovgivning så det er sådan set bare et tilsagn

hvem skal vi ellers gribe fat i justitsministeren står ikke lige her

problemet ikke falder ned mellem mellem tre ministerstole der må være en eller anden fordel ved at man sidder i regering sammen og ikke har hver sin regering for de enkelte ministerier

men det her forslag handler om én ting nemlig registreringsmodellen og der er der heldigvis bred bred enighed om at det er en fantastisk idé også dem som ikke vil bakke op

socialøkonomiske virksomheder er positivt det glæder jeg mig over og som jeg sagde for lidt siden så stiller jeg mig selvfølgelig til rådighed hvis der skulle være yderligere spørgsmål i udvalgsarbejdet

fremsætte et lovforslag på området

om at udvide den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence det vil sige

hvor borgmestre og byrådsmedlemmer har mulighed for

udføre den borgerlige vielse det bliver nu muligt jeg ved ikke om fru rosenkrantz theil kommenterer

blandt borgerne om friere rammer for hvor de må vies

jeg genlæste lige debatten fra sidste år da vi i venstre fremsatte

uh sagde ministeren nu skal vi have undersøgt hvilke økonomiske konsekvenser der kan være af det her forslag jeg kan notere at i lovforslaget

nogen økonomiske konsekvenser uh sagde ministeren nu må vi hellere kigge nærmere på

respekterer de kommunale regler på området og jeg kan konstatere at lovforslaget er en nøje gengivelse af beslutningsforslaget at man netop synes at man bliver nødt til lige at spørge den kommune hvor det foregår om det nu også er i overensstemmelse med de regler der er i den kommune selvfølgelig i respekt for det kommunale selvstyre så jeg skal jo rose den nye minister

have nærlæst beslutningsforslaget

så bekymret omkring forslaget som forgængeren var

forstå at man også skulle i dialog med kl om

vil i dag glæde mig over

som jeg rent faktisk mener er en imødekommelse

fleksibilitet over for de personer der nu ønsker en borgerlig vielse og har nogle ideer til hvor det lige præcis kunne foregå og det vigtige er jo at det til enhver tid er op til vielsesmyndigheden

tage beslutning om hvorvidt man vil være med til det eller ej

er det vigtigt for mig at kommunalbestyrelser borgmestre og byrådsmedlemmer fortsat har ret til selv at vurdere hvad de vil være med til men nu tager vi højde for de forskellige ønsker der er

stødt på at folk gerne vil giftes et bestemt sted som har stor betydning for dem eller deres familie og hvor det så ikke har kunnet lade sig gøre fordi vi har lavet sådan geografiske afgrænsninger af hvor vielsesmyndigheden

så på den måde kan man sige at her bliver det måske lidt mere tidssvarende med vores vielsesmyndighed at man

måske lidt mere løsrevet fra det sted

så socialdemokraterne kan selvfølgelig støtte et ønske om

og imødekomme kommuners og borgeres ønske om at borgmestre og dem som borgmestrene i øvrigt bemyndiger

måske meget forskellige mennesker sammen er stærkt og håbet er at båndet aldrig må brydes at virkeligheden så kan ændre sig for nogle og måske endda for for mange i dagens danmark så båndet brydes og veje skilles er ofte trist og medfører tit smerte men når vi i dag behandler et forslag som dette tager det udgangspunkt i at der fra flere kommende brudepars side ytres et ønske om at deres vielse skal finde sted et andet sted end dér hvor der gennem historien har været foretaget vielser nemlig i kirken og senere også på rådhuset

mere alternative steder skal danne baggrund og scene for vielser men grundlæggende må det være at det væsentligste

at det så sker ud fra den lovhjemmel der er til det

geografiske landfaste områder i parrets hjemkommune men der mangler mulighed for

det kan foregå i andre kommuner eller væk fra land for eksempel

og det er så det som det her lovforslag skal tage højde for bliver lovligt

er det en mulighed som vi støtter selvfølgelig såfremt alle involverede parter det vil sige også myndighederne i de involverede kommuner accepterer det

udviser et ansvar og en respekt for de fysiske rammer der skal danne baggrund for indgåelsen af ægteskabet og at man som menneske er meget bevidst om den handling der skal finde sted og indgår ægteskabet både frivilligt og med et ønske om at der er et fundament for et liv sammen kærlighed men også at det er et lovligt indgået ægteskab som ikke på et senere tidspunkt kan erklæres ugyldigt på grund af sted for indgåelse deraf

man også sige at det for nogle er vigtigt at involvere gud og

er det måske også vigtigt at blive viet

en offentlig myndighed fordi det indebærer nogle rettigheder og nogle formaliteter og derfor er det logisk at blive viet på rådhuset men andre igen har måske mere fokus på båndet mellem de to ægtefæller og

ud fra et kommunalt perspektiv for det styrker jo sådan set bare det kommunale selvstyre vi siger at det er kommunen der sætter rammerne hvis de de synes det er fint at vie andre uden for kommunen selvfølgelig med den anden kommunes samtykke

i orden så det er også en styrkelse af det kommunale selvstyre derfor støtter vi

sige det som det er så synes vi i sf ikke at kommunegrænsen skal være en stopklods for

den borgerlige vielsesmyndighed i kommunen vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at gøre forskel på præstens og borgmesterens vielseskompetence

et sted uden for kommunens grænse

særlig betydning for parret man siger jo at kærlighed ikke kender nogen grænser og i sf ønsker

støtter forslaget om at udvide den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence så vi tilslutter

jo af en respekt for det kommunale selvstyre som med fordel kunne udvides til mange andre politikområder vi beskæftiger os med her i folketinget så enhedslisten støtter forslaget meget varmt

som dette forslag lægger op til men hvis folk gerne vil sige ja til hinanden i kirken på rådhuset eller i en lille båd der gynger så lad dem

vil ske med dette lovforslag

at mange gerne tilvælger ægteskabet

måske kan se sig selv i centrum for en borgerlig vielse i bryllupssalen på rådhuset mange par ønsker at vælge et sted at blive gift som betyder meget for parret

kommuner som ønsker at udbyde denne service

sådan set også ret begejstret for at lovforslaget understøtter ægteskabet og ikke er et af de sædvanlige ægteskabshaderforslag som der jo gerne plejer at komme fra de radikale

en værdiløshed og et ønske om at nedbryde ægteskabet som institution det ses eksempelvis af muligheden for at man nu kan søge lynskilsmisse hvis man altså er enige herom og det er vi jo stærkt uenige

som konservative vi var nemlig ret glade for dengang

men også det har regeringen ødelagt det er dog vigtigt for os konservative at understrege

som også afholder udgiften ellers risikerer man jo at populære steder for vielser pludselig bliver en udgift for en kommune selv om kommunen ikke er involveret på anden måde end at stedet geografisk hører til kommunen

også fra sf at kærligheden ikke kender grænser det viser

så nej vi er ikke ægteskabshadere hos det radikale venstre

og selvfølgelig også de bemærkninger der lige

handler om at vi med forslaget kan give den borgerlige vielsesmyndighed i kommunerne mulighed for netop at tilbyde borgerne at vielser fremover selvfølgelig også kan foretages uden for kommunen og at borgerne derved også kan få et

vie rigtig mange par og jeg ved også at der er rigtig mange par der har ønsket det her så nu har man rent faktisk mulighed for det så

brede opbakning

så det allerede kan træde i kraft første juli

meget store problemer som vi har i det danske samfund fordi der er

den ene part er udsat for vold fra den anden part

derfor er det meget vigtigt at man både sender et signal men også helt konkret beskriver hvordan man

kan komme ud af et ægteskab som er fyldt med vold jeg synes at

er meget logisk fordi

taler man om grov vold og og det det ændres til nu

der er simpel vold og hvad der er grov vold men her er der en klar vurdering af i hvert fald set fra venstres side

den der er udsat for vold for nu bliver det gjort nemmere at argumentere med at hvis man

få en nemmere adgang til at få skilsmisse

at gå gennem en separation

er rigtig rigtig positivt derudover

gælder det ikke bare for de to involverede parter i et ægteskab det gælder også for pårørende og dem der er omkring familien at

kan det indgå i i bedømmelsen af om man kan få

skilsmisse på det grundlag at der er

og så en meget vigtig ting vi har jo oplevet igennem

kommer jo også et argument og en mulighed for at få en skilsmisse hurtigt

foregået seksuelle overgreb i familien

de nære relationer til familien jeg synes

at vi får skærpet fokus på problemet omkring

at det har nogle konsekvenser

beskriver at vi her i folketinget er opmærksomme på

her er nogle store problemer i familierne og derfor er

både nogle signaler men også en lovgivning som har nogle konsekvenser for den der udøver volden eller de seksuelle overgreb så derfor

jeg tror at jeg i høj grad vil karakterisere det på den måde at vi er af den opfattelse at voksne mennesker nok selv bedst er i stand til at vurdere om man har været igennem alle de mange og lange og i øvrigt rigtig svære overvejelser der

jo så ikke altid at parterne kan blive enige om en skilsmisse og i de tilfælde

er så undtagelser fra den regel og det er de undtagelser som lovforslaget

har en ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse hvis den anden ægtefælle har udøvet vold af grovere karakter mod ægtefællen eller imod børnene

med separation den skelnen mellem vold af grov og simpel karakter mener vi i socialdemokratiet ikke er rimelig lovforslaget

vil give ægtefæller ret til umiddelbar skilsmisse når den anden ægtefælle har udøvet vold

er tale om simpel vold eller tale om vold af grovere karakter og så foreslår vi i øvrigt at adgangen til direkte skilsmisse udvides til også at omfatte

komme ud af et voldeligt ægteskab ligesom lovforslaget efter min mening sender et meget klart signal om at børn ikke skal vokse op i et voldeligt miljø

dokumentere at der faktisk har været tale om simpel vold ikke desto mindre

fortsat være en udvidelse af adgangen til at få en straksskilsmisse på baggrund af simpel vold og det stiller jo ikke nogen ringere så jeg medgiver at det med dokumentationen kan være svært det er det allerede i dag i forbindelse med at skulle dokumentere vold af grovere karakter det er selvfølgelig endnu sværere når vi taler om vold af simpel karakter det giver næsten sig selv men det er naturligvis også sådan at i de tilfælde hvor det kan dokumenteres vil en skilsmisse kunne komme

mener vi er rimeligt over for både de voksne

er børn i ægteskabet det er uundgåeligt at de vil blive påvirket af at familien splittes op i forbindelse med en skilsmisse den lykkelige skilsmisse findes nok ikke men heldigvis er der mange par der agerer på en fornuftig måde og tackler de udfordringer der er forbundet med et brud på en anstændig måde

liv man trods alt har levet sammen for nogle er et brud måske endda det bedste for at bevare respekten for hinanden og for at beskytte sine børn mest muligt den perfekte opskrift findes nok ikke

meget individuelt fra ægtepar til ægtepar hvordan man i familien

får gennemlevet og bearbejdet de følelser der er forbundet med et brud har man levet sammen i såvel kort som lang tid er det jo fælles minder fælles venner fælles familie der måske får en anden betydning og det tror jeg bestemt kan være hårdt for alle involverede parter der er ingen tvivl om at

er ægteskabet noget ganske særligt det er noget man som menneske skal værne om og passe på både i de lyse stunder

forslag som tager sigte på at det skal være muligt at udvide mulighederne for at opløse ægteskabet på kort tid såfremt kun den ene part ønsker det og som følge af en begrundelse der beviser at der i ægteskabet fra den ene parts side har været en mangel på respekt

som har medført store smerte fysisk

psykisk på ægtefællen eller en af dennes nære pårørende ønsker dansk folkeparti at bakke

forhold hvor man ikke oplever ligeværd og hvor nedværdigelse vold smerte og forfølgelse er en del af hverdagen livet er kun til låns og det leves kun én gang derfor gælder det om at få det bedste ud af det og respektere hinanden og acceptere hinandens forskelligheder og det gør man ikke ved vold og magt gennem tiderne har specielt mange kvinder affundet sig med et liv med vold og mangel på respekt

for nogle udviklet sig til manglende selvværd og et liv i sorg og smerte man har affundet sig med

det som en livsbetingelse det skal selvfølgelig ikke være tilfældet i danmark i dag og derfor finder dansk folkeparti det godt at der nu tages et skridt i den rigtige retning og laves en lovgivning hvor der tages højde for at mennesker er noget unikt

der skal værnes om dem for dansk folkeparti er det meget vigtigt at der er helt klare regler og definitioner på hvornår denne lov kan anvendes det må ikke blive sådan at det bliver en hurtig vej

at bryde et ægteskab det skal kun kunne brydes forhold som ikke kan ændres og som påfører den involverede part en fysisk eller psykisk smerte det er vigtigt at der

helst før skaden bliver for stor og har sat dybe spor det skal der være mere fokus på som udgangspunkt er livet en gave og livet skal nydes

leves livet er da også fyldt med udfordringer nogle store nogle små nogle er lette at tackle andre er uovervindelige nogle er man selv herre

og når respekten for et andet menneske tabes og man viser det med vold og magt er det så stort et problem at der skal finde et brud sted det skal vi som lovgivere sørge for er muligt og det sker med dette lovforslag ofte er børn involveret enten direkte eller som observatører det kan være meget voldsomme oplevelser som sætter dybe spor og for børnene har

når bruddet er sket er det vigtigt at understrege nødvendigheden af at der finder et opfølgende arbejde sted for at sikre de involverede et værdigt liv efterfølgende der kan være så store skader synlige og

at det vil kræve en ihærdig indsats at få dem bearbejdet så parterne kommer til at leve et godt liv derfor kan denne lovgivning ikke stå alene der er generelt stor politisk bevågenhed på efterværn det skal vi også huske for denne gruppe der bliver omfattet af den her lovgivning

som egentlig ikke har så meget med selve forslaget at gøre

det drejer sig blandt andet om at der er et af elementerne som er en del af en lovgivning som dansk folkeparti tidligere har stemt imod men vi vil godt sige at da det drejer sig om konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer

at dansk folkeparti selvfølgelig vælger at stemme for det her lovforslag fordi vi jo igennem længere tid både på det sociale område og på retsområdet har været meget optaget af den her lovgivning og også har stillet adskillige spørgsmål til ministrene om de sager der har været dukket op om netop vold i ægteskabet

og så har man ikke nogen ret til at lægge sig i vejen for en skilsmisse eller forhale en skilsmisse

baserer sig på respekt

der ingen der har krav på at holde fast i det ægteskab eller lægge sig i vejen for en

type eller grad af vold der som minimum skal være tale om før man kan få en umiddelbar skilsmisse sandt at sige synes vi

vi mener i hvert fald ikke at det er rigtigt

gul eller blå eller agere boksebold før det er muligt at få foretaget en umiddelbar skilsmisse fra en voldelig ægtefælle

vold vil altid være vold og derfor synes vi også det er positivt at der er så stor opbakning til at ændre loven så det fremover vil

at blive skilt umiddelbart når der er tale om vold derudover er vi naturligvis også meget glade for og positive over for at det bliver muligt at få umiddelbar skilsmisse inden for rammerne af den her paragraf hvis en ægtefælle eller et barn udsættes for seksuelle overgreb og blandt andet derfor er vi meget glade for at støtte forslaget om at udvide personkredsen omfattet af § fire og tredive så det bliver muligt at få umiddelbar skilsmisse i tilfælde

er begået seksuelle overgreb på børn i hjemmet

udtrykket umiddelbar skilsmisse måske er en overdrivelse i hvert fald vil det være det i

konkrete tilfælde hvor der skal retssag eller dom til før dokumentationen er

plads og det er naturligvis en svaghed men vi ser det også som en nødvendig balancering af retssikkerheden og vi er meget enige i fru pernille rosenkrantz theils udsagn om

den grund men at en del vil blive bedre stillet med disse bemærkninger skal jeg

en dagligdag med vold dette lovforslag gør det muligt at opnå skilsmisse med det samme hvis der er begået vold uanset om den er mild eller grov eller hvis en ægtefælle har begået seksuelle overgreb mod ægtefælle eller børn uanset hvis børn der er tale om med andre ord bliver reglerne tidsvarende og vi sender et klart signal med denne lov det er vigtigt et eksempel på hvor gammeldags reglerne er i dag kan man finde blot ved at kigge i dette lovforslag det fremgår nemlig af forarbejderne til den gældende lov at og jeg citerer mildere tilfælde af vold og mere almindelige husspektakler citat slut ikke giver mulighed for at opnå skilsmisse med samme og det er jo sigende at loven antyder at husspektakler ikke er vold det er absurd at der stadig kan findes små hentydninger til at der er former for vold der hører privatlivet til i dansk lovgivning accepterer vi sådanne hentydninger så accepterer vi den milde vold som en naturlig del af et ægteskab eller et familieliv og det er der ingen tvivl om at

læser man høringssvarene står det dog ærlig talt klart at der ikke er meget andet i dette lovforslag end signalværdien desværre statsforvaltningerne skriver således at den eksisterende bestemmelse om ret til skilsmisse uden separation

kan det tage længere tid end at vente på separation i seks måneder mødrehjælpen påpeger det samme og skriver at man derfor bør overveje det strikse dokumentationskrav ellers vil der ikke opnås en egentlig effekt for de ægtefæller der er ramt af vold i hjemmet mandecenteret påpeger omvendt at dokumentationskravet ikke må slækkes af hensyn til eventuelle forældremyndighedssager begge dele er vigtige pointer dog er det vigtigste at afgørelser om skyld i sager om vold holdes i det strafferetlige system det bør ikke afgøres hverken direkte eller indirekte

enhedslisten ikke at det kan lade sig gøre at slække på dokumentationskravet selv om vi har et stort ønske

primært de kvinder der rammes af vold i hjemmet og som tager det svære skridt rent faktisk at forlange en anderledes tilværelse når det er sagt er signalet bestemt også vigtigt det påpeger flere høringssvar også grov eller simpel vold overgreb mod egne eller andres børn er ikke acceptabelt og selvfølgelig skal det også afspejle sig i ægteskabsloven så enhedslisten støtter lovforslaget

ægteskabet som institution lige så meget ønsker vi også at gøre det nemt at slippe ud af det hvis seksuelle overfald

i øvrigt tankevækkende at seksuelle overgreb hidtil ikke har været omfattet og vi bakker stærkt op om at det nu bliver inkluderet i loven vold er uacceptabelt når det gælder simpel vold

ønsker vi lidt mere klarhed over hvad simpel vold rent faktisk dækker er simpel vold alene hvor der ikke anvendes våben og hvor der ikke sker alvorlige skader og er

simpel vold så man kan blive skilt uden forudgående separation og er en fætter at regne som tæt pårørende det ønsker vi at få belyst alene for at få en klarhed over

gerne især takke fru karin nødgaard

som handler om skilsmisse men ikke desto mindre

lige præcis vigtigheden af de ting vi snakker om det vi taler om her i dag er at vi med lovforslaget gør op med

en ægtefælle fremover også kunne få en skilsmisse hvis den anden ægtefælle for eksempel har udøvet seksuelt overgreb mod ægtefællens barn

henvist til at skulle søge om skilsmisse på grund af utroskab det er vigtigt for os alle sammen og også for regeringen at borgere i

nogle situationer hvor deres ægtefælle har udøvet vold eller seksuelle overgreb mod dem eller deres børn pårørende eller børn generelt har mulighed for at få en direkte skilsmisse

brede opbakning til lovforslaget der forhåbentlig betyder at forslaget kan vedtages i dette halvår så det kan træde i kraft den første juli to tusind og fjorten

hele døgnet er tæt på og også skal gøre ting

i fællesskab med den person der er handicappet som er meget intimt og som er meget personligt

så også har en mulighed for selv at få indflydelse på at vælge hvilken hjælper og hvilken personlig assistance man

lovforslag drejer sig om men lige så vigtigt det er at få lov

hvis det er personer som ikke nødvendigvis har en

kan nogle ting i forbindelse med den her hjælp som ikke bare er at være venlige

som kan være hjælpere

den anden

tilskuddet til ansættelse af de her hjælpere

første jeg sagde altså at man skal kunne noget

er at det nye socialtilsyn som vi har

vil sige man har en sikkerhed for

socialtilsynet har godkendt dem

som er er

sat en maksimal grænse på

syv og tredive timer om ugen for nærtstående hjælpere dog kan denne grænse fraviges i nogle specielle tilfælde det som

en præcisering og en forbedring af de vilkår som har været tidligere

bedre sikring af dem som

der nogle øgede udgifter for de private aktører inden for det her område og der har vi en aftale om at

så man på den måde får lagt nogle rammer for økonomien

set være ligelighed i det her så derfor når vi får bekendtgørelsen på plads og det her bliver

af hjælpere og borgerstyret personlig assistance som regeringen indgik aftale med satspuljepartierne sidste år formålet er at skabe en mere simpel ordning og lette administrationen af reglerne både for den enkelte borger

for kommunerne både danske handicaporganisationer og kommunernes landsforening har efterspurgt en mere simpel ordning for borgerstyret personlig assistance og det er det vi nu tager hånd om i det her forslag står der bla

at borgeren eller den nærtstående som et led i kommunalbestyrelsens vurdering af om den pågældende kan fungere som arbejdsgiver eller som arbejdsleder som udgangspunkt skal have gennemført et kursus det ligger der selvfølgelig en eller anden form for kvalitetssikring i så foreslås der et takstsystem for udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance der foreslås en godkendelsesordning ligesom der foreslås en maksimal grænse på syv og tredive timer om ugen i arbejdstid i forhold til opgaven med pasning af borgeren med funktionsnedsættelse

med den her samlede aftale og det her lovforslag tager vi vigtige skridt for at styrke

borgerstyret personlig assistance samtidig med at vi fastholder et fokus på

er en fleksibilitet fordi mennesker er forskellige og fordi der skal være selvbestemmelse for den enkelte så med ordningen skabes der fortsat mulighed for en helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov socialdemokratiet kan støtte

at vi har ordentlige løn og arbejdsforhold

gøre sig gældende i den her sammenhæng jeg er tidligere stødt på spørgsmålet i forbindelse med udbud i kommunerne hvor der så også

arbejdsklausuler fordi de så skal til at betale en rigtig timeløn i stedet for at

jeg også bare konstatere ja det er rigtigt at det koster

at man skal overholde overenskomsterne det gør det også i det her tilfælde forhåbentlig vil

det lettere at kompensere for den merudgift

på helt almindelige løn og arbejdsvilkår ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads hvor der gælder en overenskomst de rammer har ikke været i orden

forbedret over de senere år det var ved gud værre hvis vi går fem ti år tilbage i tiden men jeg mener ikke at man er nået langt nok naturligvis skal det være sådan at de takster der er på området betyder at man kan overholde en overenskomst ellers består den danske model og overenskomstsystemet jo ikke længere så selvfølgelig vil socialdemokratiet arbejde for at der i taksterne ligger en mulighed for at overholde

jeg håber ikke at jeg har givet ministeriet for mange grå hår det har været vigtigt for dansk folkeparti

ordningen er en god ordning for mennesker med handicap og det skal den gerne blive ved med at være dog har vi

eksempler på at der har været en række uhensigtsmæssigheder på området og dem har vi i fællesskab prøvet at løse i forhold til en række justeringer af ordningerne lovforslaget har det overordnede mål at fremtidssikre bpa

med fokus på fleksibilitet og borgerens selvbestemmelse lovforslaget omhandler blandt andet arbejdsgiver og arbejdslederansvar der foreslås kurser i det

til foreninger og virksomheder derudover kommer der en grænse i forhold til ansættelse af nærtstående på syv og tredive timer det havde vi gerne set lidt højere for eksempel otte og fyrre timer da der kan opstå situationer hvor syv og tredive timer ikke er nok men vi fik dog kæmpet igennem at de syv og tredive timer kunne fraviges i særlige tilfælde dansk folkeparti finder det vigtigt at der i vejledningen kommer til at indgå et afsnit om hjælp i forhold til

vi vil følge det her lovforslag

se om præciseringerne kommer til at virke efter hensigten og vi vil samtidig opfordre ministeren samt satspuljepartierne til at tage loven op til revision

hvordan loven bliver forvaltet i praksis

man deltager i kurser når man er

de her hjælpere vi synes også at det giver rigtig god mening at indføre en godkendelsesordning og tilsyn med de foreninger og virksomheder som også kan påtage sig et arbejdsgiveransvar for hjælperne så

giver brugerne mulighed for fleksibilitet og selvbestemmelse i deres valg af hjælpere

hele tiden været et udtrykt ønske fra brugerne selv og fra deres organisationer

det helt afgørende at man altid tager afsæt i brugernes ønsker og behov og ret til selvbestemmelse

så samtidig har vist sig at bpa ordningen faktisk er en succes er det for os helt afgørende at den her fleksibilitet og valgfrihed for brugerne jo netop fastholdes for det andet er vi glade for at man får et takstsystem hvor man som minimum tager udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper og at man ved udmålingen sikrer den nødvendige rummelighed når man skal sikre borgere med særlige behov for eksempel at man kan betale kvalificeret personale til respirationsbehandling osv at man sikrer den bedste service i den forbindelse er vi opmærksomme på de bemærkninger der er kommet fra

som udtrykte tvivl om hvorvidt man kan overholde en overenskomst på området

det skal vi selvfølgelig have snakket om og taget hul på i udvalgsbehandlingen for det tredje er vi glade for at der indføres en godkendelsesordning for de foreninger og organisationer der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner for hjælpere så brugerne ikke kommer i klemme

også vigtigt at socialministeren lytter til brugerorganisationernes ønsker om at godkendelsesordningerne kommer i gang hurtigst muligt afslutningsvis vil jeg gerne sige at vi jo naturligvis lytter til brugerorganisationernes betænkeligheder i forhold til kravet om kurser i arbejdsgiver og arbejdslederansvar

vi synes at der er nogle rimelige muligheder der med langsom indfasning på

og mulighed for tre forsøg til at gennemgå kurset dog er det også vigtigt for os at sige at vi

tryghed i den her sammenhæng også

behov for en præcisering af både kommunernes og borgernes muligheder og forpligtelser hvis en borger ikke vurderes egnet som arbejdsgiver

hvordan man finder en anden løsning i samarbejde med borgeren så bpa ordningen ikke

det er også vigtigt at kurset vægter en kvalificering i at varetage opgaverne i forhold til de ansatte hjælpere forud for et kursus hvor der er rent fokus på kontrol af arbejdsgiverevner herunder er naturligvis indholdet og kvaliteten af kurserne meget vigtige ligesom undervisernes konkrete kompetencer

få den hjælp man har behov for og på det tidspunkt man har behov for

være hjemme på et bestemt tidspunkt for at få hjælp når hjemmehjælperen kommer forbi så det

således kan vi også støtte lovforslaget som vi synes indeholder en række forbedringer af ordningen men der er også et par punkter som har vores opmærksomhed eller

i forhold til den nye ordning om at man kan komme på et kursus i at være arbejdsgiver eller i at være arbejdsleder når man

en hjælpeordning det synes vi er et rigtig godt tilbud det kan være en en stor opgave at skulle være arbejdsleder

som nogle kan få gavn af men vi

afgrænsning der er sat på tre gange jeg synes egentlig at muskelsvindfonden har en fin pointe i forhold til at man jo sagtens kan udvikle sig på det område det kan være man ikke er i stand til at være arbejdsgiver eller

arbejdsleder når man er atten år men det kan være en anden situation fem år senere når man er modnet så jeg synes vi skal kigge på om det

værd at være opmærksom på det er jo ikke noget der ligger direkte i lovforslaget men

når kommunerne vurderer om man er i stand til at være arbejdsleder

at folk ikke kan varetage opgaven og så kan man ikke få adgang til en bpa så det er meget vigtigt at være opmærksom på at der ikke sker et skred her som gør at en gruppe af borgere som som

i forhold til takstsystemet og den nye takstmodel

rigtig mange både kommuner og borgere og virksomheder og foreninger som har

jeg allerede har gjort opmærksom på her i debatten

det er efter hvad vi hører

laveste fællesnævner fra forskellige overenskomster for så at sætte nogle arbejdsvilkår sammen som slet ikke er afbalancerede i forhold til hvordan overenskomsten oprindelig var tiltænkt

fra handicaphjælpere som fortæller om at deres arbejdsvilkår

for besparelser når kommunen skal spare penge det gælder for eksempel i aalborg og i aarhus

så det er rigtig vigtigt for os at der bliver mulighed for reelt at tiltræde en overenskomst på det her område så vi kan sikre nogle bedre arbejdsvilkår og dermed jo også en bedre hjælpeordning for de borgere som har brug for hjælperne

også meget gerne følge med i det bekendtgørelsesarbejde der bliver siden hen i forhold til at fastsætte den takst på

vi er rigtig glade for at det er kommet med her i lovforslaget vi har jo desværre set nogle eksempler på virksomheder som ikke har brugt den her ordning som det var tiltænkt men mere har brugt den som en pengemaskine og derfor er

har brug for hjælp i hverdagen på grund af en enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse også får den personlige assistance de har brug for lovjusteringerne

flere den røde tråd

de skriver her at der er brug for at anerkende at de borgere som benytter bpa også har brug for maksimal fleksibilitet

det er vi helt enige i og det ligger sådan set til grund for vores syn på de forskellige forskellige elementer der ligger i lovforslaget først er der lidt

arbejdsledere og arbejdsgivere her lægges der op til at man skal bestå et egnethedskursus og det er for så vidt fair nok at

en tilstrækkelig kompetence til stede og at man får undervisning i

helt tydeligt hvad konsekvenserne bliver for den borger som måtte stå i en situation hvor en bpa ordning

godkendes på grund af manglende gennemførelse kursus det foruroliger os lidt

borgeren risikerer at kunne ende i et ingenmandsland

kunne vi godt tænke os at ministeren i sin tale til folketinget lige om lidt præciserer at ingen kommer til at

gives nogle eksempler på hvor lidt der rent faktisk skal til i nogle kommuner

og hele bpa ordningen ryger på gulvet

lidt omkring takstsystemet høringssvarene problematiserer i flere omgange det her takstsystem

ikke kommer til at indeholde den fleksibilitet som

er uddannet til at yde hjælp til respiratorbrugere nu rent faktisk også kommer til

indgå i taksterne der er også andre høringssvar som nævner at der er brug for at tydeliggøre reglerne et af de bærende principper i dansk socialpolitik er jo at afgørelser træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering og det er vigtigt at den senere og konkrete fastsættelse af taksterne ikke kommer til at sælge ud af dette princip

en konkret og individuel vurdering

med godkendelse lovforslaget regulerer sådan at overskud ikke kan overføres til foreninger og private virksomheder som ikke er godkendt af socialtilsynet

at vi finder rigtig positivt fordi vi tror på at det er med til at højne kvaliteten så er det her med nærtstående som hjælpere

jo muligt at få udbetalt tilskud svarende til mere end tyve timer om ugen til hjælp og i ændringen ligger så

at man højst kan varetage en pasningsopgave i syv og tredive timer ugentligt og det synes vi ligesom dansk folkeparti godt kan komme til at virke lidt formynderisk

kan se at eu reglerne har en øvre grænse på otte og fyrre timer og derfor

man skal følge de regler vi ønsker

en god og stabil hverdag uden unødige vagtskifter det ønsker vi at bevare og derfor er vi også bekymrede for den her syv og tredive timersgrænse den kan have nogle uheldige konsekvenser så er der det her med

set positive over for og det er vi fordi

kan komme til at stå i en situation hvor man pludselig ikke kan få dækket lønnen til sine hjælpere

også vigtigt at den her regelændring ikke kommer til at skabe bøvl for arbejdslederne i høringssvarene er der en lille forening af bpa arbejdsledere som gør opmærksom på at den her regelændring kan komme til at skabe udfordringer i forhold til foreningens likviditet fordi foreningen

at have nogle regninger liggende når det her princip altså skifter fra forudbetaling

er det altså vigtigt at

når vi skal holde tale om det her lovforslag

er det der går igen for os maksimal fleksibilitet og også en stor tryghed i bpa ordningen det er kodeordene for os og i høringssvarene er der bekymring for selve udmøntningen af lovforslaget derfor er det også vigtigt at der foretages en evaluering af selve lovjusteringerne så eventuelle uhensigtsmæssigheder

inde på er jo at ordningerne opleves og

komplicerede at administrere af såvel borgere som

bidrager blandt andet til at sikre en simpel

bpa ordning både for borgere og for kommuner og det ser jeg selvfølgelig som et rigtig rigtig vigtigt princip og det er jo i øvrigt også

det som både danske handicaporganisationer og kl

får vi også som flere har været inde på fremtidssikret bpa ordningen samtidig med at vi fastholder fokus på netop fleksibiliteten og selvbestemmelsen for den enkelte de borgere der kan og som ønsker at modtage kontant tilskud til selv at ansætte hjælpere

også fremadrettet have en fleksibel ordning der tager udgangspunkt i borgernes

kan ordningen tilpasses den enkeltes ønsker og behov så borgere med omfattende funktionsnedsættelse

kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv med ordningen

skal der også fortsat skabes mulighed for en helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov jeg ser helt klart som sagt

justeringerne som en god forbedring og jeg håber at de vil blive modtaget positivt af alle

behandlingen af lovforslaget i udvalget og er selvfølgelig

fuld overenskomst

og til den

sige ja til den drejer sig om

hvis de har været

retssystem i danmark hvis de har følt at der var nogle ting i deres rettigheder der ikke blev

hvis de har været igennem alle de instanser som man kan i den sammenhæng så

som tager sig af

i danmark har vi da virkelig et gedigent klagesystem

hvis man får nej i kommunen

kan man klage til ankestyrelsen så kan man klage til den ene og til den anden og den tredje og man kan endda også

og så skulle det vel i og for sig være nok

men det er ikke sådan

altid sådan at fordi man har ret får man ret heller ikke i et klagesystem i danmark derfor

er det altså vigtigt at man når man har været igennem alle de her

til at se på sin sag sagen er jo og det synes jeg man oplever tit

nogle helt reelle indvendinger

og hvor man så gang på gang i systemet

er at systemets forskellige

fordi de ligesom bygger på hinandens fortolkning af den konkrete sag som jeg har sagt ofte i de her sager systemet lukker sig om sig selv

sammen for at sige at det den første gjorde i den her sag var rigtigt derfor er det vigtigt at man har et andet sted at gå hen nemlig ligesom lidt en second opinion

og klage til komiteen

komiteen kan ikke

kan ikke pålægge danmark nogen ting men den kan komme med nogle anbefalinger til hvad man burde gøre og hvad

positivt

i danmark tilslutter os annekset her til konventionen der er nogle ting som jeg synes kunne være vigtigt at få

på plads i behandlingen af den her sag det er at få et overblik over hvor stort hvor stort omfanget

blive af det her det kan kun blive gisninger men det er klart at

må være materiale som kan beskrive det det andet er hvad er økonomien i det her system

der gør sig gældende på et bestemt tidspunkt

det står helt klart at venstre støtter

går ned ad den her vej måske er

eller eller er det sådan at det

en kurs vi vil se venstre have fremover

det vil sige at man godt vil eller tør kunne

er at vi nu får en vedtagelse af det her som hjælper nogle mennesker

se det er det centrale for mig

set ikke det der er det væsentlige her det væsentlige er

det bliver gennemført nu og i øvrigt at det bliver gennemført med et bredt flertal

hvad enhedslisten diskuterer på sine gruppemøder eller på andre møder internt så lad os nu holde os til det som er sagen her nemlig

det er det centrale for mig og det burde også være det der var det centrale for enhedslisten nemlig at få hjulpet nogle mennesker

har været muligt at hjælpe de mennesker fordi venstre stemte

vi gerne ville nederst det synes jeg måske

dansk folkeparti men også venstres egen minister på området

ikke helt så farverigt som dansk folkeparti

var det dansk folkepartis citat jeg tog op men også

fru karen jespersen der var minister på det tidspunkt anholdt jo at

ville støtte forslaget og at der var tale om at der i perioder ville være folk fra helt andre samfund end vores der så skulle til at sidde og tage stilling til det med

bare sige at for socialdemokraterne er det afgørende vigtigt at danmark bringer sig i front hvad angår handicappedes

tilslutter os os de internationale tiltag der er på det her område

stolte af at vi har ratificeret handicapkonventionen og vi glæder os over at det nu lykkes at ratificere den her tillægsprotokol det handler om at få lige adgang og det handler om at vi i danmark på det her punkt har haltet bagefter der er rigtig meget at være stolt af i dansk handicappolitik for nylig talte jeg med en som har været på området de sidste fyrre år af sit arbejdsliv som sagde at det unægtelig var et af de områder hvor tingene når man så tilbage på et fyrre årig

til museer men også adgang når vi taler om for eksempel at skulle med toget hvis man er kørestolsbruger i danmark ja rigtig mange ting er blevet rigtig meget lettere men der er altså også lang vej endnu

selvgod opfattelse af at i danmark er vi meget længere med ligebehandling end man er alle mulige andre steder

vi ønsker samme situation som de har i new york men i new york er det sådan at hvis

hvis man så ikke har givet adgang

at man i andre samfund er gået meget meget længere i forhold til ligebehandling

og tilgængelighed for handicappede

vi skal pakke selvgodheden væk ja vi kan meget

ja vi har et fantastisk velfærdssamfund ja vi har flyttet os helt vildt meget

de sidste fyrre år hvis det er det man ser tilbage på handicapområdet men hvor har vi dog også ufattelig meget at lære af andre samfund

det vigtigt at vi på det her område rækker hånden ud og bliver en del af

det internationale samfund der er hvad angår ligebehandling af handicappede så mener jeg

som jo på ingen måde har nået de standarder som vi

i danmark men vi skal huske på at lige så meget

mindst lige så meget har vi altså også at lære af andre samfund

jeg tror jeg fik sagt at vi allerede har ratificeret selve

handicapkonventionen det vi behandler

set klageretten og et eller andet sted

virker det mærkværdigt på mig at man i den tidligere regering valgte at ratificere konventionen men de værktøjer der er til at man på en eller anden måde også sørgede for at den konvention blev overholdt

til at lave en eller anden lovgivning om at man ikke må køre mere end en hundrede og tredive kilometer per time på motorvejen

nogen sanktionsmuligheder i det her men

at det at få en rapport fra en fn komité som siger at der er nogle forhold der ikke er i orden tager de fleste politikere faktisk temmelig seriøst

har selvfølgelig rigtig store politisk konsekvenser og derfor er det vigtigt at vi gør det her så det her med at lave konventioner

man tør gå linen ud og sige at selvfølgelig skal tillægsprotokollen også med

når vi drøfter spørgsmål om handicappede

politiker bliver mødt mest med handler om

mænd som ikke må overnatte på en bestemt etage på

handler om forskelle i priser på swingerklubber

frisure ser rigtig glimrende ud så det er en god frisør

der er noget der er løbet helt løbsk i det danske klagesystem

jo godt være bekymret for hvordan det internationale klagesystem

mænd og kvinder det er sikkert fint at det også bliver taget op men jeg vil sige at det vi behandler i dag har en helt anden karakter vi taler om

handicappedes ligebehandling i vores samfund og de internationale regler der følger med

synes måske at den anden debat hører til

tale om en retslig proces og der er heller ikke tale om at komiteen med bindende virkning kan afgive fortolkninger af konventionen eller afgøre konkrete sager komiteen har heller ikke beføjelser til at gennemføre undersøgelser på en deltagende stats territorium uden statens samtykke komiteens udtalelser vil være vejledende

siddende regering vil derfor tage stilling fra sag til sag så hvis nogen tror at det vil sikre mennesker med handicap bedre vilkår i danmark så er det ikke vores opfattelse at det vil ske med en ratifikation derimod kan man som borger blive ved med at

og rammer her i danmark vi står med store udfordringer

efter at regeringen og enhedslisten nedlagde de sociale nævn det vil sige at mennesker med handicap kan være fanget i det danske system mens sagsbehandlingsprocessen kører i årevis og jeg har fået mange henvendelser fra borgere der et brev fra ankestyrelsen

at blive færdigbehandlet og når så ankestyrelsen har færdigbehandlet

sådan kan ens sag pendle frem og tilbage i systemet og her er det dansk folkeparti

gøre en fælles indsats det er her i danmark vi skal sikre at mennesker med handicap hurtigt får afgjort deres sag i ankestyrelsen det kunne gøres ved

afvist af regeringen dansk folkeparti har tidligere haft et beslutningsforslag på i salen og foreslået at hvis en borger fik medhold i ankestyrelsen så fik man kompensation netop for at forebygge at

sparer kommunen ydelsen til borgeren desværre var

det her forslag er ren signalpolitik regeringen skulle hellere sørge for at kommunerne overholder den lovgivning vi har i dag da det er gratis for kommunen at bryde loven i dansk folkeparti har vi i årenes løb arbejdet for at forbedre vilkår og rammer for mennesker med handicap vi fik gennemført et retskrav til unge stu uddannelsen

et forsøg på en overbygning i forhold til stu som nu er forankret i tv glad dansk folkeparti har haft flere forespørgsler i folketingssalen for

af love og regler og ankepraksis og også om tilbud til mennesker med handicap mennesker med handicap skal have nogle gode rammer men vi mener ikke at det sker ved en ratifikation

vi skal satse på indsatsen her i folketinget og vi skal forbedre indsatsen

indkaldt til samråd når der har været problemer omkring bpa ordningen

i forhold til kommunernes efterlevelse af love og regler og ankepraksis vi har kæmpet for mennesker med handicap

mennesker med handicap synes det er en god idé

har det jo ingen indvirkning i forhold til det handler jo om hvordan vi har indsatsen i danmark

at

hvis vi havde et klagesystem der fungerede i danmark

grund til at klage til fn så det er der vi synes indsatsen skal være og det tror jeg er meget forståeligt i forhold til det jeg har sagt i

undrede også mig for det var da vitterlig et godt forslag som kunne forebygge i forhold til at prøvekøre sager

nu er dansk folkeparti jo skeptiske i forhold til konventioner og i forhold til eu

derfor mener vi jo at dansk lovgivning er noget vi laver her i folketingssalen og det er også i danmark

handicap skal have den hjælp de har behov for

i danmark og forbedrer klagesystemet

borgerne ikke skal pendle frem og tilbage i det klagesystem så synes jeg ikke at

danskere med et handicap

ofte borgere med et handicap der føler at de løber panden mod en mur

det er dem mod systemet det er ikke sikkert det er sådan men nu får de i hvert fald en mulighed for at få andre øjne på sagen det er godt for dem men det er sådan set også godt for systemet men det er også godt for nogle helt andre

det mener jeg er at gå foran og derfor handler det her ikke kun om danskere med et handicap selv om det er

selvstændigt formål og grund til at vi skal tilslutte os tillægsprotokollen men det handler også om kampen for for mennesker med handicap i hele verden det handler om at lægge et pres på lande og regeringer om at tilslutte sig og overholde handicapkonventionen og og den bedste måde at gøre det på

kigge sig i kortene

være sikker på at man har implementeret det på en ordentlig måde

men vi mener at det er alt andet end overflødigt og ligegyldigt for selv om vi i danmark er kommet langt

har vi stadig væk en hel del udfordringer tilbage også på handicapområdet som vi skal have gjort noget ved man kan for eksempel nævne spørgsmålet om fysisk tilgængelighed

der er stadig mange kørestolsbrugere som er afskåret fra at bruge den offentlige transport og helt personligt må jeg sige at jeg da ikke

kan lovgive på en måde så der er krav om fuld fysisk tilgængelighed for alle i den offentlige transport

også et spørgsmål om vi i virkeligheden har frit valg af praktiserende læge og tandlæge hvis der rent faktisk er borgere som ikke har fysisk adgang til deres klinikker det samme gælder desværre for dele af skolevæsenet

hel del danskere angiver at de faktisk tror at de vil have betænkeligheder ved at arbejde sammen med en kollega med fysisk funktionsnedsættelse

og psykiatrien er stadig meget præget af brugen af tvang der er nok at se på også i danmark og der er hårdt brug for at vi kaster lys over handicapområdet og det er faktisk sådan noget som ratificering

også at det er temmelig beskæmmende at både kommunernes landsforening og den store aarhus kommune udtrykker

og fortolkninger af rettighederne efter handicapkonventionen

konventionen har jo altså været gældende her i landet i årevis og

i kommunerne i årevis og det ændrer den her ratificering af tillægsprotokollen jo ikke på vi glæder os i sf over at danmark nu også er omfattet af den valgfri protokol og anerkender handicapkomiteens kompetence til at modtage og behandle klager og komme med forslag og at der kan foretages undersøgelser

hvorfor

det er rigtig godt at der nu bliver mulighed for at

mener at danmark ikke lever op til handicapkonventionen får en mulighed for i sidste ende

føre en klage helt til fn systemet det er ikke bare en vigtig rettighed det er også et vigtigt signal

land er med til at fremme

jeg bemærkede i hvert fald at danske handicaporganisationer

i deres høringssvar at de oplevede det som en konkret udfordring i deres arbejde med at fremme rettigheder for mennesker med handicap i andre lande i verden at danmark ikke selv havde ratificeret tillægsprotokollen så det giver os også en styrke i forhold til det civilsamfundsarbejde som mange ngoer i danmark

det her område handicapkonventionen handler jo om at borgere med handicap fuldt ud kan nyde samme frihedsrettigheder samme menneskerettigheder som alle andre borgere at de ikke bliver udsat for diskrimination et rigtig

ædelt formål der er mange ting vi stadig kan gøre i danmark for

gælder blandt andet tilgængelighed som har været nævnt her i debatten i dag der mangler vi rigtig meget for

at forbedre tilgængeligheden det gælder i forhold til den retssikkerhed

i forhold til lange sagsbehandlingstider der er mange mange områder hvor vi kan gøre noget

vigtigt signal vi sender at vi godt vil udfordres af borgerne når de ikke mener at vi som samfund gør det godt nok hvis man bare søger på internettet finder man hurtigt rigtig mange

eksempler på borgere som mener at

brud på handicapkonventionen og jeg tror mange af de mennesker vil glæde sig over at de nu får en ekstra mulighed for at prøve det

at dansk folkeparti er så afvisende over for at

mulighederne for at klage i danmark

anledning til at trykke på den grønne knap og så

har vi med ét slag forbedret den mulighed så lad os da gøre det jeg synes det ville være rigtig rigtig smukt hvis det var et enigt folketing der kunne

i sidste ende får medhold i den

truffet eller de udtalelser som man kommer med

jeg kan egentlig ikke se problemet jeg tror faktisk det vil give nogle muligheder for at vi får mere debat om vilkårene for

at vi også dermed rykker længere forbedrer vilkårene og det er

korte bemærkninger så er det ordføreren for

klageadgang

glade for at danmark nu vælger at ratificere fns handicapkonventions valgfri protokol vi tror på at det er rigtigt vi tror på at det er positivt at gå foran i kampen for mennesker med handicap

det vil også være en stor opgave og det bør gøres på en fornuftig måde rent principielt

jo altså sådan at vi fra konservativ side

at internationale organer skal bestemme hvordan vi tilrettelægger vores klageadgange her i danmark når vi nu rent faktisk har lovet at leve op til principperne i konventionen og principielt mener vi også at det er bedst at det er danske politikere som former handicappolitikken og ikke internationale myndigheder det er vigtigt og det

der reelt har udfordringer med ligebehandlingen

er ligebehandlingsnævnet jo ikke noget at råbe et stort hurra for de mest spektakulære sager om ligebehandling herhjemme handler om priser i swingerklubber hvor det underkendes at kvinder må komme gratis ind

landets frisørsaloner hvor man altså ikke må forskelsbehandle kunder med samme længde hår det bliver altså noget langhåret at være

politiker og skulle forholde sig til både swingerklubber og

det er altså helt absurd når de to ting

at ratificeringen af den her valgfri protokol

og havde den vinkel

fra en anden vinkel fru pernille rosenkrantz theil var inde på at det handler om at løfte sig

handler om at turde

åbne sig op turde lade sig se efter i sømmene

vise andre lande at vi gerne vil gå den her vej det er helt klart

som måske kun lige har været berørt i debatten af nogle men som måske bliver underkendt

bakket op af et kæmpestort ønske blandt handicappede og blandt handicaporganisationerne

og jeg vil også kvittere for den positive modtagelse som

behandlingen fortsætter nu i socialudvalget

jeg ser helt klart frem til den videre dialog

til sølundsfestivalen hvordan vil ministeren sikre at der ikke er en kæmpe

hvordan vil ministeren sikre at den bliver bragt ned så mennesker med handicap ikke skal være fanget i systemet med klager frem og tilbage og hvordan vil ministeren sikre at kommuner overholder sociallovgivningen jeg tror at hvis kommunerne overholdt sociallovgivningen

der sikkert ikke være så mange klagesager så det er nogle af mine spørgsmål til ministeren

ikke ved

det er der faktisk også et stort flertal blandt handicaporganisationerne

og det er jeg sikker på vi også kan se blandt de handikappede

virkeligheden er at til trods for at man

siger at man kæmper de handicappedes sag så er virkeligheden bare at man står mutters alene

komme til sølundfestivalen det kan godt være at ministeren siger at vi ser sort hvidt på det her

om handicaporganisationerne og de handicappede som man påstår man repræsenterer det gør man ikke

i de her år bliver trængt mere og mere når man taler med

når man taler med mennesker som har indsigt i de frie skolers vilkår så er det helt

man oplever dels er økonomisk

at man bliver styret mere og mere detaljeret ude på friskolerne det synes vi i liberal alliance er en helt forkert retning at gå

skoler når vi taler grundskoler

vi har højskoler som vi ikke kun taler smukt om i skåltaler men rent faktisk også giver nogle ordentlige vilkår synes vi er meget væsentligt

i deres kulturbærende og værdiskabende virke

det frivillige initiativ bag disse skoler er samtidig udtryk for en stolt dansk tradition

på denne baggrund pålægges regeringen at anerkende at der er behov for en gennemgang af alle eksisterende regler for begge skoleformer

at tilskudsprocenten for såvel de frie skoler som for højskolerne skal føres tilbage til to tusind og otte niveau

jo et væsentligt emne der berører vores samfund i bredest tænkelige forstand det er heldigvis ikke lang tid siden at vi havde højskolerne på dagsordenen i folketinget det var før jul hvor vi behandlede den nye højskolelov og hvor vi også havde lejlighed til at tale om vilkår og rammer for højskolerne og højskolernes rolle i samfundet

egentlig mener jeg at højskolernes rolle i samfundet står meget præcist beskrevet i lovens formål hvor der står

der tilbyder undervisning og samvær på kurser hvis hovedsigte er livsoplysning folkelig oplysning og demokratisk dannelse

højskolerne tilbyder ikke bare undervisning de tilbyder også det er meget centralt i den her sammenhæng nemlig samvær hvor den frie samtale og debat mellem mennesker har de bedste muligheder for at udfolde sig et højskoleophold udfolder sig altså i en særlig social sammenhæng og her er hovedsigtet en vekselvirkning mellem den personlige udvikling og forståelsen af fællesskabets betydning og den demokratiske dannelse det er jo nogle kerneværdier i vores samfund og i vores tradition

den måde vi har indrettet vores civilsamfund på som vi alle til alle tider

også derfor at vi her i folketinget i december sidste år med et meget bredt flertal vedtog en ny højskolelov der netop har til formål at fremtidssikre rammerne for at lave højskole i danmark

med den nye højskolelov har vi styrket højskolernes folkeoplysende sigte

justeret enkelte af de uhensigtsmæssige krav

stillet op som værn mod koncerndannelse

halvfemserne loven har også betydet at højskoleområdet nu reguleres i en selvstændig lov

jeg vil gerne fremhæve de friere muligheder som højskolerne

til at styrke deres rolle som lokale kulturinstitutioner der udøver folkeoplysning i bred forstand for i loven har

givet højskolerne yderligere friere rammer idet vi har justeret kravet om at halvdelen af den enkelte elevs undervisning skal være af bred almen karakter det er stadig væk en hovedregel men i den nye lov er kravet lempet for elever der har særlig mange undervisningstimer og det var også til diskussion i december forespørgslen berører også de økonomiske rammer for højskolerne og regeringen har med finansloven for to tusind og fjorten gennemført en række omprioriteringer

det er gjort primært for at styrke skoler med mange korte kurser og de mindre skoler i det hele taget

sket inden for en omprioritering som det er mit indtryk at højskoleverdenen

der bliver taget også af højskolernes

til en omprioritering inden for højskoleverdenen og det gør vi selvfølgelig i forståelse med højskolerne

en løbende dialog med dem så det er mit indtryk at vi er

netop har vedtaget et meget bredt forlig

det kan være fordi man tilbyder

grundskole der bygger på en anden pædagogik et andet idépolitisk eller et andet religiøst grundlag

er netop det at det er holdningsbaseret og dermed et alternativ til

jo en mangeårig tradition for at kunne tilbyde begge dele

til forældre og børn her i danmark

fejrer i fællesskab for skoleformerne med skolens to

fri grundskole eller en folkeskole hvorfor det også er noget som

alle skoleformernes foreninger og interessenter fejrer i fællesskab

en vigtig rolle som et alternativ

det er

det hele taget gør os meget umage med at trække på fælles erfaringer og viden også på tværs af skoleformerne

at de frie grundskoler har gået ind og bakket meget op aktivt op om ny nordisk skole hvor forskellige skoleformer i et nul atten årsperspektiv kan samarbejde og netop dele viden om god pædagogisk praksis på tværs

der både frie grundskoler og efterskoler med som en del af ny nordisk skole i samarbejde med folkeskolen og ungdomsuddannelser det frugtbare samarbejde

selvfølgelig holde fast i

lige dykke ned i det i forhold til

når man ser på økonomien kan

at de samlet set

har en fornuftig økonomi det er sådan at der som helhed faktisk er et stigende overskud i sektoren også på trods af at der er nogle skoler som har det svært sektorens overskud var på

og tres million kroner i to tusind og tolv og fem og halvfjerds procent af skolerne havde overskud når vi ser på

en skoleform der blev trængt mere og mere sådan noterede

ser på at der er kommet stadig flere frie grundskoler og

de er trængt men det ændrer ikke ved at

tænkes anderledes i forhold til de frie grundskoler jeg tænker at det som fru mette bock måske tænkte på var at den tidligere regering vk regeringen med dansk folkepartis støtte skar ned i den såkaldte koblingsprocent sådan at den nu er på en og halvfjerds procent af

er rigtigt at det jo er det der har klemt nogle skolers økonomi men jeg synes nu stadig væk man skal se det i sammenhæng med at det faktisk er en sektor som har stigende tilgang og også

voksende overskud

i regeringen ikke fundet midler til at ændre på koblingsprocenten

så vil fremsætte her til august to tusind og fjorten i

finansloven for to tusind og

ekstra midler der så automatisk kommer til de frie grundskoler

folkeskolereformen det er jo sådan at der vil komme en tilskudsforhøjelse sådan at de frie grundskoler får tre og tyve million kroner ekstra i år og seks og fyrre million kroner fra to tusind og

de frie grundskoler samme muligheder for at udvikle det faglige indhold

på den ene side gives frihed til andre måder at bedrive en mere holdningsbaseret

hvad man lærer i folkeskolen sådan at alle elever uanset skoleform de har

er blandt andet efterskoleforeningen kommet med et bud på sociale taxametre i forhold til efterskoledelen vi er også i regeringen positive over for at drøfte det

sociale taxametre for ungdomsuddannelserne om det kan give inspiration

de frie grundskoler

dialogen dog med den ramme og det håber jeg nu også at liberal alliances synes er vigtigt

uanset at man har større frihedsgrader til hvordan man bedriver undervisning skal kunne

også arbejdet på at skabe øgede frihedsgrader i øvrigt også med inspiration fra liberal alliance

er under behandling nu i i folketinget

at elever der går på frie grundskoler også skal have en ret til at etablere elevråd på en måde som

demokratiske traditioner der måtte være på de frie grundskoler det en model som jeg i øvrigt har udarbejdet i samarbejde med de frie skolers foreninger men som liberal alliance

af uransagelige grunde ikke kunne støtte

både giver nogle øgede frihedsgrader men også sætter

var radikale venstre socialdemokraterne og sf på banen

de besparelser der blev foretaget med genopretningspakken nu

det man sidder i regering for højskolernes vedkommende vil det koste i omegnen af fem og tredive million kr og ud af et samlet finanslovsbudget

ikke meget godt alligevel

følge af den besparelse der er foretaget

andre højskoler der er trængte genopretningspakken har konstaterbart haft alvorlige konsekvenser for adskillige højskoler og siden vedtagelsen har det faktisk medført en nedgang på tretten procent i de korte kurser og det seneste skoleår har den været

højskolelukninger samsø højskole og helnæs højskole

nedgangen er selvfølgelig ulige fordelt sådan at skoler som har tradition for mange korte kurser er mere presset end andre og de skoler ligger netop

at både regeringen og andre partier interesserer sig rigtig meget for i

konsekvensen af besparelserne er også at skolerne er tvunget til at omlægge fra korte kurser til lange kurser og dermed mister

som jeg tror at de fleste partier i folketinget synes er meget væsentlig

siden to tusind og tre er der alt i alt blevet sytten færre højskoler og siden genopretningspakken har vi set at højskoler

refererer til de besparelser

blev foretaget med genopretningspakken jeg synes de danske højskoler og den danske folkeoplysning bredt set har brug for statens støtte her taler vi om småpenge og jeg synes at det vil styrke troværdigheden både regeringens som jo selv kritiserede besparelserne i genopretningspakken

de øvrige partiers i folketinget hvis vi får rettet op

og så kan vi simpelt hen ikke være bekendt på grund af en lille post på fem og tredive million kroner ud af en samlet finanslov

det her spor så min og vores opfordring er

så vi har troværdighed bag det når vi i skåltalerne

takke liberal alliance for at rejse denne forespørgselsdebat her i folketingssalen i dag for det er jo en meget meget vigtig debat hvor vi forhåbentlig får en god debat

de frie grundskoler og højskoler og hører mere om hvilke initiativer regeringen fremadrettet agter at foretage vedrørende de frie grundskolers og højskolernes økonomiske rammer og lovkrav desuden håber vi også på at høre om hvilken rolle regeringen vil arbejde for at de frie grundskoler skal have i det danske uddannelsessystem fremadrettet mere frihed til de frie skoler er vel noget af det som vi i venstre bakker allermest op om det har vi også understreget i de tidligere lovbehandlinger her i folketingssalen og det var også dette vi satte fokus på i vores eget beslutningsforslag b seks som vi fremsatte sammen med de øvrige borgerlige partier i starten af dette folketingsår mange af vores frie og private skoler er vokset frem længe før almueskolen disse skoler opstod typisk på bestemte værdier

eller dannelsesmæssige værdier det kendetegner et fuldtonet demokrati at det er lovligt og muligt at etablere alternativer til det offentliges tilbud og derfor er det godt at vi har forskellige frie og private skoler i danmark netop demokrati samt frihed er nogle af de vigtigste nøgleord som indgår i friskolernes hverdag friheden til at gøre noget

kan skabe nye ideer og udfordre vanerne og sætte mangfoldigheden fri de frie skoler er et godt alternativ til vores folkeskole

de skal være i fremtiden derfor skal vi også have tillid til at skolerne selv kan udfylde rammen og vi skal ikke forlede os til at begynde at blande os for meget fra statens side også vores højskoler har en lang historie med sig den første højskole i verden rødding højskole blev etableret helt tilbage i atten fire og fyrre siden er der kommer mange flere højskoler til og i dag synes vi vel alle sammen at

en naturlig del af det danske samfund

der i høj grad bidrager til samfundets sammenhængskraft men vi skal huske her på christiansborg at værne om både højskolerne og de frie skoler vi skal ajourføre lovgivningen i forhold til samfundets udvikling men passe på ikke at fjerne friheden og ødelægge de gode muligheder som vores frie skoler og højskoler har

højskoler så disse skoletyper fortsat er en del af det danske skoletilbud til gavn og glæde for rigtig mange af

børn unge og ældre medborgere derfor vil jeg igen gerne takke liberal alliance

taget initiativ til denne forespørgselsdebat i folketingssalen

på vegne af det konservative folkeparti dansk folkeparti og venstre

og højskolernes værdifulde bidrag til uddannelse og kultur i danmark folketinget værdsætter det folkelige engagement og initiativlyst

er udtryk for det er en væsentlig del af udviklingen i det danske uddannelsessystem at de frie grundskoler og højskoler har virket og fortsat virker som pædagogiske og holdningsmæssige stærke alternativer til det offentlige uddannelsestilbud folketinget anerkender de frie grundskoler og højskolernes betydning for en fortsat stærkt samfundsmæssigt engageret befolkning folketinget pålægger derfor regeringen at sikre at de frie skoler bevarer deres frihed og særkende i form af en deltagende skolekreds som er ansvarlig for den pædagogiske ledelsesmæssige og holdningsmæssige profil at gennemgå reglerne for de frie skoler med henblik på at forenkle og smidiggøre reglerne til gavn

sikre friheden til at nå et højt fagligt niveau ud fra egne principper og undervisningsformer

meget dokumentation som ikke har gavnet de frie skoler det gælder både de frie grundskoler og højskolerne

bare forsigtigt spørge om

her ikke nærmest var en anerkendelse af det kulturministeren

har gjort for at lempe i forhold til de krav og de regler som venstre og den daværende regering jo

videre vi pålægger nogen

indføre elevråd osv vel vidende at det gør man selv i høj grad men de skal

som vi trækker ned over hovedet på dem det er ikke noget venstre har bakket op jeg synes

frie skoler og de frie skoler har haft en mulighed for at agere

led i genopretningspakken var med til at fjerne nogle penge vi lavede en økonomisk pakke som holdt hånden under dansk økonomi det danske samfund og var med til at sikre at vi bevarede en konkurrenceevne nuvel der fjernede vi en procent om året i fire år og den er indfaset

ned på en og halvfjerds procent men det var ikke venstre der var ude at stille skolerne i udsigt at man ville tilbageføre de penge det var ikke venstre der gik til valg på noget som vi ikke holdt

nu kommer tilbage til skolerne meget velkommen jeg håber også vi får mulighed for i fællesskab at rette op på økonomien

give mig ret i at dansk konkurrence handler om andet end produktivitet

for eksempel også handler om de traditioner vi

med helt tilbage fra andelstanken altså at vi sætter vores fællesskab højt for os er kvalitet også hele folkelighedhedsbegrebet og det er jo noget af det vi skal værne om også når vi snakker

vel de initiativer som den tidligere regering tog der har holdt hånden under danmark

eller grundskolens forældremasse

andelen af tosprogede elever i folkeskolen og de frie grundskoler er omtrent den samme nemlig cirka ti

de frie grundskoler tager et stort

og opfordre den nuværende regering til at bruge flere penge det normale billede det jeg hører fra liberal alliance er at regeringen bruger for mange penge på for mange unødvendige ting et synspunkt jeg til tider deler med liberal alliance

jeg omtalte før genopretningspakken og det

noget vi var glade for da vi traf den utrolig vanskelige beslutning men jeg mener også at der var en regning der skulle betales der var et husholdningsbudget der ikke hang sammen og når husholdningsbudgettet ikke hænger sammen i min egen familie holder vi altså også en familierådslagning så sætter vi os alle sammen ned og så bidrager vi med det vi kan bidrage med

er min kone rent argumentmæssigt betydelig stærkere end

altså mig der må bidrage men vi fik faktisk

i mine øjne og i venstres øjne lavet en rimelig fordeling

højskolerne kom til at aflevere noget og det betød også at de frie grundskoler kom til

men i bund og grund

kunnet holde hånden under dansk økonomi og vi har kunnet skåne danskerne for mange ubehagelige overraskelser som man andre steder i verden lige pludselig er havnet

var tidligere formand for en højskole og hun stiller mig akkurat det samme spørgsmål som ordføreren for liberal alliance også stiller mig her

at sikre at der både er liv uddannelse og livsoplysning og så videre overalt i danmark men jeg synes stadig væk det er fundamentalt at holde fast

kan bruge flere penge end vi har men hvis ordførerne har en pose penge vil vi gerne være med til

spændende parti det var ikke nogen nem debat men når pengene skulle findes

vi ikke har et pengetræ stående i baghaven som nogle ordførere ville argumentere med

man mener at man skal have pengene i kassen inden man bruger dem så var vi tvunget til at gå hele systemet igennem

finde pengene der hvor vi nu kunne og ja højskolerne og de frie skoler

til at bidrage men det var der også mange andre der gjorde men nu er regningen betalt vi holdt hånden under dansk økonomi og dermed sikrede vi også på den lange bane at vi stadig væk ikke har en skamsparet højskolesektor

fra den ene dag til den anden satte lærerne ned i løn og fjernede mange

de studerende havde noget at leve af det er en uacceptabel måde at gøre tingene på vi har varslet i god tid at det var det her vi ville gøre vi har reduceret med en procent om året når det kommer til de frie skoler det har man vidst i en årrække vi kunne høre ministeren stå og sige jamen det er jo ikke fordi de alle sammen er gået fra hus og hjem jeg er godt klar over

udfordret på økonomien men venstre

bruge flere penge end vi har

vi stadig væk rette ind og sikre os at vi har en økonomi der hænger sammen fordi det er kun på den måde at vi kan sikre os at vi har et samfund der dels skaber arbejdspladser

kan sige til vores unge mennesker i kan godt planlægge to tre fire fem år fremad for vi vi kan garantere jer at det er gratis at tage en uddannelse vi kan garantere jer at i har et forsørgelsesgrundlag på rimeligt niveau

man begynder at skære direkte i fagligheden ude på skolerne eller

med undervisningsministeren i et samråd i dag og der kan vi se at pengene ikke rigtig ser ud til at følge barnet og

en

gavn af siden jeg er godt klar over at det var nogle meget upopulære beslutninger

var det nogle meget kloge og nogle meget vise beslutninger

jeg tror da at alle os som har taget ansvar for inklusionsopgaven havde den meget klare forventning at pengene ville følge barnet og jeg synes faktisk også

rimelig klar på det område det var også en klar holdning i den aftale som regeringen lavede

med kommunerne at det her ikke var en spareøvelse

vi vil gerne have det bedste for vores børn det er en nødvendig opgave det er noget vi skal gøre vi skal inkludere i stedet for at ekskludere og vi skal sørge for at der

selvfølgelig tæt hele vejen men det er også en vanskelig øvelse derfor

vil der være noget der falder ved siden af jeg synes faktisk det var en glæde for mig i dag at der er et ministerium som hele tiden er klar til at bakke op og fange dem som falder ud og dem

skaber overskrifter i aviserne og så stille nogle kritiske spørgsmål til kommunerne og få dem tilbage på sporet i venstre vil vi inkludere i stedet for at ekskludere

at du skal have alle børn tilbage du skal have de børn tilbage som har en chance for at klare det med lidt ekstra støtte og opmærksomhed

at man kan lave den der model men jeg er ganske ganske tryg ved at vi har det der hedder ppr der er inde over i hver enkelt sag og som er rigtig rigtig gode til at sikre sig at den støtte som eleven har brug for når eleven skal tilbage i stamklassen

brugt rigtig meget tid på at diskutere samfundets fællesskole og

vores mål er som socialdemokrater helt klart

alle steder skal være en god lokal folkeskole som skal være førstevalg for forældrene

vi har den gode lokale folkeskole hvor alle børn bliver dygtigere og glade af at gå i skole når det så er sagt

at de frie grundskoler løfter deres del af det sociale ansvar

også tilfredse med at tilskuddet til de frie grundskoler sættes op med tre og tyve

og syv og fyrre million kroner i to tusind og femten og årligt frem til to tusind og sytten samtidig

forhandler vi netop nu forslaget om friere rammer for de frie grundskoler når det handler om at kunne oprette oprette vuggestuer og danne elevråd

er der gode rammer for de frie grundskoler for folkehøjskolernes vedkommende

mange af os er stolte af vores tradition med højskoler de spiller en vigtig rolle i samfundet som steder hvor vi kan udvikle os lære nyt og bidrage til det danske demokrati i en ren hal koch stil med debat og samtale sidste år blev der vedtaget en ny højskolelov hvor vi fik ryddet op i en række love og regler så det blandt andet blev lettere at oprette højskoler det handler jo også om at vi er glade for højskolerne

de fortsat skal spille en rolle i danmark i fremtiden på finansloven for i år omprioriterede vi også midlerne til fordel for blandt andet de mindre skoler og for seniorhøjskolerne jeg er selv fra vestjylland

på seminariet i nørre nissum og synes at det er en rigtig vigtig uddannelsesby der ligger også en højskole og der kommer jeg rigtig meget

medlem af bestyrelsen men også af lyst for det er netop sådan

har man fået kultur ånd oplevelser og fællesskab

på den baggrund vil jeg gerne på vegne af socialdemokratiet radikale venstre sf og enhedslisten oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget ser de frie grundskoler som et grundlovssikret alternativ til en stærk folkeskole de frie grundskoler er og skal vedblive med at være skoler for alle børn uanset social baggrund og skal vedblive at være en skoleform med ret til alternativ pædagogik religiøst livssyn og idépolitisk grundlag i den lokale folkeskole folketinget anser højskolerne for at have en væsentlig rolle som uddannende livsoplysende folkeligt oplysende og demokratisk dannende institution i det danske samfund med vedtagelsen af den nye højskolelov i december to tusind og tretten

jo spillet en stor rolle siden christen kold grundlagde den første friskole derfor har fyn mange friskoler i nyborg er

for eksempel en tredjedel af alle skoler

jeg fortæller det her fordi friskoler ofte bliver anklaget for at ødelægge folkeskolen og sammenhængskraften i

ikke er en rimelig påstand og liberal alliance

ser man for et øjeblik bort fra københavn så er friskolerne jo en berigelse for landet både pædagogisk og folkeligt københavn er en historie for sig her spiller byens vanrøgt

vi ser frem til den høring der skal gøre os alle klogere på friskolerne

i de senere år er er det blevet sværere for friskolerne at få økonomien til at hænge sammen det skyldes bla

koblingsprocenten er blevet sænket det var en del af genopretningspakken som desværre var nødvendig på grund af den finansielle krise det ville selvfølgelig være dejligt hvis vi engang kunne hæve den igen både høj og friskoler er umistelig del af danmark og vi ville være et fattigere land uden disse de er smukt udtryk for den danske kultur når den er bedst og derfor endnu en gang tak til liberal alliance for at have taget initiativ til denne

bevirker øger de integrationen eller gør de det modsatte hjælper de parallelsamfund på vej eller gør de det modsatte det ved vi faktisk ikke og derfor

frem til den høring vi håber jo at de mange sagkyndige der bliver indkaldt giver svar på det hidtil har vores frygt været at de forværrer integrationen men vi er åbne over for

sagkyndige kan fortælle os noget andet og derfor

ting der gør os bekymret er tilsynet godt nok har vi hånd i hanke med de muslimske friskoler lever de i realiteten op til det vi egentlig kan forvente og bliver integrationen øget det ser

tilsynet er jo det afgørende det håber jeg at vi alle sammen er

bekymringen jeg deler bekymringen for at børn ikke er sikret den bedst mulige tryghed i deres

uanset hvor de børn så ellers kommer fra jeg kan næsten høre at

ikke udnytter den frihed til at modarbejde dette dejlige land som

man kan tage sit barn og flytte det over i en specialfriskole

forhindringer men der er så sandelig også noget økonomi forbundet med det fordi

dannelsesmæssigt og kulturelt skolerne landet over har sat deres præg på historien på deres lokalsamfund og de gør det fortsat den dag i dag de har givet unge og børn fantastiske oplevelser og styrket deres position som demokratiske medborgere og vi radikale er meget glade for skolerne og deres mange læreres store store arbejde vi tror på at vores uddannelsessystem uddannelsessystem samlet set har godt af

idégrundlag kan danne grundlag for skoler det var nogle fremsynede folk må man sige der i sin tid grundlovsfæstede rettigheden for frie alternativer

med de forskellige skoleforeninger jeg synes begge ministre er gode til at inddrage skoleforeningerne i det løbende arbejde inden for deres område

for at oprette pasningstilbud til børn under to en halv år

i begge tilfælde har set at skolerne har været

gennemført en række besparelser på de frie skoleformer og siden vi kom til som regering har vi rullet

frie fagskoler det glæder mig meget at vi fik gjort det men lige så meget smerter det mig selvfølgelig også

kæpheste og det skal nævnes at dette er en af mine og også resten af mit partis det har jeg vist udtalt ret mange steder offentligt siden valget i to

en stor overraskelse om vi kan få forbedret forholdene hen over de næste par år

et spørgsmål om økonomi jeg har

men indtil nu har det ikke figureret på noget finanslovforslag

igennem debat kan være med til at sætte det her emne højere på den politiske dagsorden og derfor skal

jeg synes diskussionen i dag vidner om at der er stor

gode skoler men det også sådan at det er billigere

at

til de frie skoleformer så så skal de

at liberal alliance mener at alle kan spare alle steder i den

over en af indgangsdørene på den frie lærerskole i ollerup

der jeg er uddannet og det er også den

er gået ud og ind ad utallige gange

jeg tænkt at det er det jeg har puttet i lommen det er det jeg også møder verden med også i mit politiske liv virkeligheden er altings

gælder det jo hver gang vi laver lovgivning hver gang vi forholder os til fordelingspolitikken til skole og sundhedspolitik til miljøpolitik

ja så skal det måles op i forhold til virkeligheden og sådan også forespørgselsdebatten som vi har i dag om de frie skoler

at vi ikke har skolepligt

undervisningspligt derfor er det faktisk en rettighed

have en skole men at forældrene

undervisningen enten selv eller ved at vælge en skoleform som passer til familien det er en grundlovssikret ret det er jeg meget glad

bare når vi følger den politiske debat

at være gode statsborgere efterhånden

afløst af begrebet medborgerskab

vigtigt at vi får drøftet hele situationen omkring de frie skoler og deres indflydelse på virkeligheden

at vi fastholder den frie og lige adgang for alle til skole til uddannelse til sundhed med mere det samme skal selvfølgelig også på den baggrund gælde for de frie skoler

er forringet på grund af genopretningspakken vi har drøftet det meget her

og jeg tror vi kommer til at høre mere om det

det lykkedes i et godt samarbejde med

at være fælles om at sikre at der kan oprettes

til fælles gavn det som er den er den helt store udfordring er jo at mange af de frie skoler har svært ved at tage hånd om de elever som har

behov for en særlig indsats i specialundervisningen og det er

de frie grundskolers mulighed for specialundervisning vil der være mulighed for at kunne oprette hold

jeg synes det var meget positivt at ministeren var åben over for det og det er

drøftet i kredsen hvordan ser vi de sociale

er sket på højskoleområdet er meget positivt det bliver hilst meget velkommen de to procent kommer tilbage det er på rette vej men mere vil jo have mere så når det først går den her vej

noget af det vi gerne ser mere af højskolen

mulighed for de korte kurser er jo en enestående mulighed for at

del af befolkningen kan få et mødested som går på tværs af generationer

indtægt uddannelse og så videre netop at man kan mødes i frihed og drøfte vigtige sager det er noget af det som

vi meget gerne vil være med til at have et særligt fokus på og vi håber også at det bliver muligt at finde de midler som kan afbøde genopretningspakkens

virkeligheden er altings prøve det er det også at finde den frie og lige adgang der er stadig brug for voksne som er uddannet som gode borgere for staten

vi skal have nogle steder hvor vi kan mødes hvor vi kan samtale hvor vi kan have et levende fællesskab det er derfor vi skal værne om de frie grundskoler og om højskolerne og derfor hilser jeg også debatten her i dag

set vigtigt for os at sende det signal det her handler ikke kun om økonomi det handler også om økonomi men det handler også om at kunne værne om og værdsætte

som kunne vise den enighed der faktisk er om

hvorfor fik sf så ikke

eller finansloven for to og tretten ændret

hvorfor satte man så ikke alle sejl til og fik det her ændret det var jo det som ordføreren gik gik til valg på er der noget som er mere rigtigt før et valg

fik opbakning til i forbindelse med genopretningspakken

fra når vi skal føre det her tilbage det har vi forsøgt og vi har arbejdet for det jeg vil

også fra ordføreren for

være med til at se på finansieringen

de gerne vil være med til at se på de frie skolers opgaver og opgavefordeling

jeg hilser det meget velkommen at vi kan få en drøftelse af

kunne vi se på et socialt taxameter kunne vi se noget af den her finansiering på en anden måde så er der hele folkeskolereformen

finde ud af hvilke konsekvenser også på den positive side

som i hvert fald vil kunne gøre os lidt klogere på

det er vigtigt at der er mulighed for at vi stadig væk har fri og lige adgang og at det ikke er forældrenes indtægter der bestemmer om man kan gå på en fri grundskole eller om man kan bruge det fritidstilbud sfoen der hører til en fri skole eller om man kan have råd til at tage skolebussen der kører derhen der er nemlig rigtig mange ting i den her økonomi

det her handler ikke nødvendigvis om drilleri

klogest jeg kerer mig rigtig meget om de børn og de familier som gerne vil have det frie valg nemlig at kunne have deres børn

på en fri grundskole så endelig højskolerne som jeg lige vil nå at knytte en bemærkning til her også

at et højskoleophold har afgørende betydning for om man enten genoptager påbegynder eller gennemfører en uddannelse og for samfundsøkonomien

derfor tænker jeg også at når vi investerer i højskoler

effektundersøgelsen er er meget positiv men også at vi skal have set på

deres mulighed for for eksempel i forbindelse med kontanthjælpsreform og beskæftigelsesindsats

komme til at spille en mere aktiv rolle

er det en stor styrke at der i de frie skoler er plads til at skolerne kan vælge hvilken pædagogisk og didaktisk tænkning

det er en styrke både for skolerne og for samfundet at der hele tiden udvikles nye tanker for både skoleindretning og skoleudvikling de frie skoler udgør en alternativ værdimæssig tænkning

til at udvikle hele skoleverdenens indretning

er indrettet på og den måde som vi tænker skole og læring på i enhedslisten så vi for eksempel

også gjorde sig gældende i den almindelige folkeskole

ansvar og i enhedslisten

løfte et socialt ansvar så de blandt andet ikke kan sortere i de elever der kommer ind i enhedslisten mener vi ikke der er behov

eller til frie skoler når det

som den tidligere

lagde ned over både de frie skoler og højskolerne og sådan set næsten hele vores vores uddannelsessystem

ironisk

det lykkedes ikke for os på finansloven to tusind og tretten

sidste år i enhedslisten ønsker vi at de frie skoler er et værdimæssigt alternativ til folkeskolen

at skolerne

udvikling der svækker vores folkeskole den ærgerlige udvikling er jo ikke at der kommer frie skoler den ærgerlige udvikling er at er så mange folkeskoler der må lukke vi håber på

af den frie skole og ikke et fravalg af folkeskolen i enhedslisten mener vi at også højskolerne

den danske uddannelsestradition

demokratisk dannelse i vores uddannelsessystem fylder meget

mener vi også at højskolerne burde kunne være en del burde kunne

som bliver lagt på unge mennesker i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform og jeg synes

som er til stede herinde som står

at højskolerne sådan set kunne spille

uddannelsestilbud til unge uden uddannelse og uden arbejde

i enhedslisten også

i genopretningspakken for eksempel på veu godtgørelsen også

det var den aftale der betød at der kom skattelettelser for to to milliard

der lå ved siden af finansloven som venstre kunne få lov til at have indflydelse på finansloven var forhandlet færdig med enhedslisten

er rigtig ærgerligt at man ikke har lavet en finanslovsaftale som rent faktisk sikrer at

at det er ærgerlig at venstre ikke har kæmpet for det samme

man et eller andet sted måske fortryder at man

det her spillet ind men man har åbenbart ikke tillagt det nok vægt nu skal man huske på at enhedslisten

år på at forsøge at smadre fordi man hellere ville bruge penge på skattelettelser

regeringen når regeringen har lyst til at være med det er desværre ikke altid tilfældet og det er vi jo så bare kede af i enhedslisten

minde herre peter juel jensen om

er fint nok at venstre er af den opfattelse at

har holdt hånden under dansk økonomi men i brugte

på at lave skattelettelser de penge kunne i have

problemer der i høj grad forværres af at regeringen på trods af løfter om det modsatte har gravet en dyb kløft af mistillid mellem regeringen og lærerne

en heldagsskole der ikke er baseret på et forskningsmæssigt grundlag der siger at børnene vil blive dygtigere samtidig har ministeren mistet grebet om inklusionsdagsordenen hvilket betyder at rigtig mange børn i folkeskolen lige nu får ødelagt deres skoledag af uro og endda nogle steder også vold regeringen har med andre ord læsset problemer over på folkeskolens tallerken i stedet for at løse dem derfor er det heller ikke så underligt at regeringen fastholder en nedskæringsdagsorden over for de frie grundskoler kan man ikke slå

skære i deres tilskud det er en smålig dagsorden der

at socialdemokratiet der står i spidsen

har mistet kontakten til sine rødder det handler ikke længere om at give borgerne adgang til en god skole men om at fortælle borgerne hvilken skole de skal vælge bestemme hvordan skolen skal se ud og beordre borgerne til at elske den at en del socialdemokratiske politikere vælger en fri grundskole til deres egne børn taler i den sammenhæng for sig selv for til forskel fra regeringen

mener vi i liberal alliance at det er sund fornuft at familier selv kan vælge hvilken skole de vil sende deres børn i en folkeskole eller en friskole alle børn i danmark

at der er et reelt frit valg ved et møde i

de frie skoler jo blot

kan de bare spise kage over den bemærkning at en socialdemokrat tilsyneladende mener at de frie grundskoler kun skal være for

betale et højt beløb til den fri grundskole er egentlig mærkeligt

sættes forældrebetalingen i vejret mange steder kun de velbjærgede bliver

meget smart men også dybt destruktivt for som politiker bør man ikke være så optaget af hvilken skole forældre vælger til deres børn men at de har mulighed for at vælge den skole de mener er bedst den økonomiske virkelighed for de frie skoler betyder naturligvis også meget for i hvor høj grad det er muligt for de frie skoler at tage børn ind med særlige behov med den nuværende koblingsprocent er skolerne låst fast og derfor foreslår vi i liberal alliance at koblingsprocenten sættes op til fem og halvfjerds procent med den nuværende koblingsprocent er skolerne så økonomisk klemt at det er ret svært for skolerne at tage børn ind med specialbehov et ønske jeg ved ministeren har

derfor bekymret for at ministeren vil blive ved skrue ned for koblingsprocenten og samtidig

i tankerne må jeg minde hende om at det er rigtige børn der er tale om barndommen bliver som bekendt ikke genudsendt hverken for stærke sunde børn eller udsatte børn og børn med handicaps ud over den økonomiske frihed for de frie grundskoler og forældrenes frihed til at vælge den frie grundskole til har jeg også en bekymring

til skolernes frihed de frie skolers dna er netop frihed det er derfor de kan lave et skoletilbud der gør børn dygtigere både de stærke og de svage for færre offentlige kroner end folkeskolen kan derfor er det fatalt at indskrænke friheden for disse skoler regeringen har givet lidt og taget lidt de frie skoler har på opfordring fra liberal alliance fået lov til at oprette

med den retorik der ofte kommer fra s er det naturligvis min bekymring at ministeren vil tage endnu en bid

varslet at de frie skoler skal tage et større socialt ansvar hvad det betyder er svært at sige mit indtryk er at det er der mange friskoler der gerne vil men det kræver jo at pengene i en eller anden grad følger barnet og at skolen har næsen oven vande økonomisk dertil har jeg en bekymring for den måde de fælles mål nu relanceres det er vigtigt at de frie skoler skal leve op til et højt fagligt niveau det gør de og at de samtidig har friheden til at undervise

skal være et stærkt alternativ når vi nu i et

folkeskolen og faktisk gjort rigtig mange gode tiltag så har liberal alliance jo valgt at stå udenfor skal jeg forstå det sådan at liberal alliance ikke ser folkeskolen som en del af kernevelfærden i fremtiden

det er noget af det som faktisk virker i de frie grundskoler det virker at have frihed til at indrette undervisningen frihed til at tilrettelægge hverdagen

gavner de frie grundskoler

af det her med det helt frie valg

som jo i hvert fald for mit vedkommende

at være fri til det fællesskab som de frie grundskoler er en del af eller er det fri til at være en del af et

man kan ikke tjene penge på på det her som man kan på markedet

jeg forstået det rigtigt nemlig at lige præcis på de frie skoler er fru merete riisager også optaget af at det er værdibårne skoler at de ledes af en bestyrelse at der er et værdigrundlag som ligger til grund for skolen og

man kan se ud over skoleområdet og se at nogle af de folkelige værdier

mere er blevet et rum hvor det kan være svært

vores grundlov i grundlovens § seks og halvfjerds står der at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen forældre eller værger der selv sørger for at børnene får en undervisning der kan stå mål med hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen er ikke pligtige til at lade børnene undervise i folkeskolen grundlaget for vores grundskoler er faktisk grundloven der giver mulighed for at man kan vælge et alternativ til

det er vigtigt at få understreget for det konservative folkeparti er det afgørende at vi har et bredt og varieret udbud af

selv om vi hylder de frie skoler understrege at for os er folkeskolen grundstammen i vores uddannelsessystem men vi synes det er rigtigt og vigtigt og godt at det suppleres og udfordres af de frie grundskoler der har stor

børn og unge det er sjældent at jeg faktisk indleder med at sige

er det også udmærket at sige det på tværs af partiskel er enige jeg er meget enig med fru rosa lund i at

et positivt tilvalg og ikke et fravalg

det vil være langt langt det bedste udgangspunkt og jeg vil gerne sige her at jeg har beklaget når det har været fravalget af folkeskolen der har været grunden til at man har valgt et alternativ det ville have været bedre

positivt tilvalg fordi man som mange har sagt her værdimæssigt

hjemme dér vi har

at give skolerne mere frihed og bedre udviklingsmuligheder

at de frie grundskoler nu kan tilbyde de nul to årige vuggestuepladser så der bliver en sammenhæng for børnene i pasningsforløbet op mod starten af skolen

vi rigtig glade for vi har også arbejdet for at der bliver skabt hjemmel til at kunne etablere flere filialer fordi vi jo ved at der er økonomiske udfordringer i forhold til at skulle etablere nye skoler ikke mindst i de dele af danmark der ikke er så tæt bebyggede og det er selvfølgelig noget vi fortsat

været meget glad for i forberedelsen til debatten her i dag er faktisk

at friskolerne har taget tyren ved hornene

forsøgt at gøre op med nogle af de myter der er omkring friskolerne ikke mindst

fordi antallet af folkeskoler er faldet

har vist sig at der godt nok åbnes

periode vi ser tilbage på de sidste fem år er procentpointet af andelen af elever i de frie grundskoler altså kun steget fra tretten

noget af det vi også har været meget optaget af og som

optaget af har været hvad det er for en sammensætning der er af

de børn og unge der går på friskolerne

det materiale jeg har fået at de myter der har været om at det kun er for de rige og de ressourcestærke simpelt hen

folkeskolen det er godt at det har

ikke mindst i forhold til at skabe mere frie rammer

der må jeg bare erkende at vi stod i en situation hvor vi havde behov for behov for at få

jeg står helt og fuldt ved at vi

der bliver mere økonomisk

råderum men i modsætning til hvad mange andre

sagt om at det arbejder vi for i finansloven så vil

jeg bare være ærlig omkring det har vi haft for os er det også vigtigt er andre områder hvorpå vi kan fremme de frie skolers muligheder

vedtagelse vi har lavet med venstre og

fald glad for det

vidner om at vi er fælles om en kultur som vi gerne vil have bliver bevaret og som har præget det danske samfund på utrolig gode måder og det er en fælles historisk og kulturel oplevelse vi har af det og som vi gerne vil tage ansvar for at videreføre

jeg om højskolerne at en højskole består til evig tid

og der er mange forskellige årsager til det når en højskole lukker det kan være at der pludselig er kommet uorden i økonomien som ikke er afstedkommet af at folketinget har gjort nogle ubehagelige ting men fordi man har sat sig i for høj gæld eller på anden vis

økonomiske besværligheder

til at lukke fordi man ikke er i stand til at trække elever til sig

jo den markedsmekanisme som de frie skoler har levet med altid

at vi også sikrer at man er i stand til

hundrede og to højskoler i to tusind og

var der syv og tres og de var ikke lukket lige på det sidste på grund af genopretningspakken nej det var lukket igennem de her mange år hvor der ikke var store ændringer omkring skolernes økonomi

og derfor var noget af det første den nye regering gjorde at sikre sig at vi fik lempet de regler som var meget strenge og som var vedtaget i nitten halvfemserne på grund af dårlige erfaringer med koncerndannelser

derfor lemper vi reglerne så der nu er bedre muligheder for at oprette nye højskoler det tror jeg man skal se som et meget kærkomment håndslag til højskolerne det er i hvert fald den måde det er blevet modtaget på

så er det rigtigt som fru mette bock gjorde opmærksom på

haft mange korte kurser har lavet det om delvis i hvert fald til lange kurser nu har jeg forstået at den måde man sparede på i genopretningspakken

fordi man havde en effekt der viste at de højskoler lange kurser faktisk fik unge ud af højskolerne som var meget bevidste om

de lange kurser havde en meget positiv effekt på det videre forløb for de unge mennesker efter et højskoleophold så man må sige

jo er korrekt at det gik ud over de skoler med de korte kurser især dem med de mange korte kurser men højskolerne har tilpasset sig samtidig har vi

således at de højskoler som har lange kurser mange elever er kommet til at give en lille smule af deres

de højskoler som har korte kurser og mange korte kurser det er en omfordeling

de højskoler med korte kurser også

lidt anden karakter end dem med de lange kurser

så der lukker hele tiden skoler

det der så er positivt

dagens danmark er at elevtallet på højskolerne er svagt stigende

øvrigt har ligget stabilt i ret mange år men nu er det altså begyndt at stige lidt

også fuldstændig rigtigt at det jo er finansloven der afgør hvor mange penge der er til alle de ordningerne og institutioner

vi gerne vil have i det danske samfund og det handler selvfølgelig om prioritering

også klart at jeg som minister jo stå her og sige hvordan man skal forhandle finanslov det er ikke min opgave det er finansministerens opgave der er ordførere der kan påvirke finansministeren

alle kender procedurerne og den måde det her foregår på men det er alt sammen en prioritering som de partier der indgår

var en situation der krævede det der er stadig væk en situation omkring den økonomiske politik i danmark og i verden omkring os der gør at vi er nødt til at være meget påpasselige og vi kan ikke bare drysse om os med milde gaver vi er nødt til fortsat at

er balance og sørge for at vi har overskud på budgetterne i stedet for underskud alt andet er dybt uansvarligt derfor er der ikke nogen smarte måder at plukke penge ned af træerne på det kræver en prioritering og det kræver en prioritering i fællesskab med mange fordi der

der har halvfems mandater til finansloven

at alle gerne vil argumentere for og bekræfte værdien af højskolebevægelsen som en meget

i vores samfund med livsoplysning folkeoplysning og demokratisk dannelse som omdrejningspunktet som vitterlig giver stor effekt for de unge mennesker som får muligheden for gå på en højskole dernæst en anerkendelse af at vi står til ansvar for det vi har været med til og vi er parat til også at arbejde for at finde løsninger for de udfordringer vi står over for så derfor synes jeg

ret positivt bidrag til fremtiden vi har oplevet her med debatten

to spørgsmål der har været i forbindelse med

forhold til de frie grundskoler hvor der er flere der har spurgt til hvad der kommer til at ske på specialundervisningsområdet

som vi har det netop nu i forhold til en ny model

agter at fremsætte et lovforslag

på en god måde i forlængelse af den inklusionslovgivning der også er vedtaget

har været rejst om økonomien

kan mærkes på nogle frie grundskoler jeg synes nu alligevel bare at jeg for proportionernes skyld vil gentage det som jeg også sagde i mit første indlæg

som har et pænt overskud et stigende overskud

på en hundrede og tres million

der står tilbage er at det er en skoleform som er blevet

en stærk folkeskole og at der skal være plads til et værdibaseret alternativ

og det er jo stadig væk sådan at det er en og halvfjerds procent af det der er gennemsnitsprisen som er en del af det som staten

forældrebetaling sådan har det altid været været derfor er der

ordninger der gør at der er mulighed for at

og privatskole så det er jo tænkt ind i modellen

gennemført af en tidligere regering

i forbindelse med en finanslovsforhandling og

så må vi jo se hvad partierne vil når vi skal til at drøfte finanslov

ændrer ens rammevilkår for nedadgående

de øvrige uddannelsesinstitutioner jeg synes nu ikke at man skal undervurdere værdien af at det er en regering der i de forskellige finanslovsaftaler den har indgået

saltvandsindsprøjtning til uddannelserne i forhold til økonomi aldrig har der været så mange unge som er i gang med en

fra to tusind og ni og frem til to tusind og tretten

kommet flere og flere frie grundskoler i to tusind og ni var der fem hundrede og fire

der faktisk generelt sker en stor opprioritering af